der stemmes først om forslag til vedtagelse

fem og tres af ole hækkerup jeppe mikkelsen mette boye og pernille skipper og der kan stemmes om dette

hundrede og seks har afgivet stemme

herefter er forslag til vedtagelse

peter skaarup karsten lauritzen simon emil ammitzbøll og tom behnke bortfaldet dermed

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer syv og tres af jacob bjerregaard liv holm andersen mette boye og christian juhl og der kan

vedtaget herefter er forslag til vedtagelse

hermed er forespørgslen afsluttet

forslag til vedtagelse der er to forslag vi stemmer først om forslag til

sophie løhde flemming møller mortensen camilla hersom özlem sara cekic og stine brix

hundrede og syv har afgivet deres stemme

er vedtaget derefter er forslag til vedtagelse nummer otte og tres af liselott blixt joachim b olsen og benedikte kiær bortfaldet dermed er denne forespørgsel

ønsker nogen at udtale sig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

da det ikke er tilfældet og der ikke er ændringsforslag kan vi gå til afstemning

hundrede og syv har afgivet deres stemme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

fratage om jeg så må sige havarikommissionen nogle af dens opgaver og lægge dem

man har i øjeblikket hvor det er havarikommissionen der registrerer alle alle hændelser

betydning for flysikkerheden såvel alvorlige som ikkealvorlige hændelser

i bemærkningerne til lovforslaget har det her faktisk betydning for flysikkerheden og derfor synes vi det er ganske fornuftigt

bibeholdes at det ligger havarikommissionen hvor man har samlet ekspertisen hvor

har erfaringen og lader dem tage stilling til om de

skal føre til yderligere undersøgelser det synes vi er fornuftigt vi synes ikke det er fornuftigt at man nu vil skille det ad

at få lovforslaget opdelt og vi vil således stemme imod den del som for fremtiden ændrer havarikommissionens

vi mener faktisk det er nødvendigt at folk som deltager i et beredskab

sted hvor hvor de pågældende kan gå hen uden

de her beredskabsbestemmelser jeg tænker på når vi nu snakker fly

et fly forulykker og folk fra det danske beredskab kommer ud og konstaterer at her er der nogle om bord som egentlig ikke burde være

set derfor derfor vi stiller det her ændringsforslag om

der stemmes derefter om det under a nævnte lovforslag der stemmes om ændringsforslag nummer tre

herefter er ændringsforslag nummer to og fire stillet af det samme mindretal bortfaldet der stemmes herefter om det under b nævnte forslag der stemmes om

en hundrede og ni har afgivet deres stemme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

ønsker nogen at udtale sig herre

ordentligt og det synes vi faktisk ikke man gør med det her forslag

ny nordhavnsmetro på den måde som man gør det

metrostation som etableres i forbindelse med

altså nord for trianglen station så man rent faktisk kan bruge trianglen station når man kommer til og fra nordhavn det synes vi faktisk er ganske fornuftigt og fuldstændig uforståeligt at

uden om trianglen station når man kommer fra østerport for det betyder rent faktisk

uden et eneste stop derfor foreslår vi også at man etablerer

hvis man fulgte vores indstilling på linjen fra trianglen station til nordhavn station

af metroafgreningen til nordhavnen

ganske fornuftigt desuden har vi stillet

i lovforslaget direkte indskrives at der

laves sociale klausuler henholdsvis arbejdsklausuler det gør vi selvfølgelig for

arbejdet bliver udført efter de gældende danske løn og arbejdsvilkår de danske overenskomstvilkår og

at der etableres et antal

etableres et antal pladser til nogle af

det vil vi selvfølgelig opfordre tinget til at stemme for og sikre at det rent faktisk også bliver sådan at man ikke overlader det til et kommende udbud

som ikke synes det her er så vigtigt og ikke er så ivrig efter det og så får vi ikke

i udbuddet så derfor foreslår vi at det kommer ind i lovforslaget

det næste lovforslag vi skal behandle nemlig l en hundrede og seks og halvtreds om

to lovforslag det vi behandler

og det næste når man for eksempel har det i forbindelse med femernprojektet

undre lidt at man ikke bare gør det til en regel for at beskytte danske arbejdspladser sørge for at der kommer nogle praktikpladser sørge for at der er ordentlige løn og arbejdsvilkår

et hundrede og seks har afgivet deres stemme

forkastet der stemmes derefter om ændringsforslag nummer to af et mindretal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

venstres ordfører herre torsten

lige en lille pause indtil samtalerne er forstummet og medlemmer der ikke vil lytte er gået ud

at retssikkerheden har det hårdt når det gælder skatteområdet

det selvfølgelig også interessant at vi i dag skal behandle et lovforslag fra skatteministeren om ændret klagestruktur på skatteområdet for det forslag indeholder bestemt også

kun vil være én administrativ klageinstans på skatteområdet dermed dermed vil der være de de samme regler det samme set up som gælder for selskaber i dag som jo i en årrække alene har kunnet indbringe deres skattesag til én administrativ enhed nemlig landsskatteretten før det er det almindelige domstolssystem der tages i anvendelse den ændring kan

skattesystem til én enhed og ikke både lokale og en statslig gør at behovet for flere klagemuligheder ikke længere synes at

heldigvis faldende sagsmængder

at lægmændene i ankenævnene

derfor er der også brug for en sammenlægning af ankenævnene så antallet af ankenævnsmedlemmer og sagsmængder står i bedre forhold til hinanden vi skal altså sikre at ankenævnsmedlemmerne

vi sikrer at vi bruger ressourcerne bedst muligt men forslaget har jo særlig påkaldt sig opmærksomhed omkring muligheden for at man skulle være afskåret fra at få sin sag prøvet ved landsskatteretten det forhold har givet anledning til massiv kritik det gav anledning til mange bekymringer

om der nu også ville komme en ensartethed i afgørelserne og der var frygt for særlig når man ser på omgørelsesprocenterne for sagerne på vurderingsområdet at det ville betyde at et meget stort antal sager ville skulle afgøres ved domstolene og ikke i klagesystemet i venstre er vi derfor tilfredse med at regeringen har valgt at lytte til noget af den rejste kritik det fremsatte lovforslag

for selv at vælge om en sag skal behandles ved det lokale ankenævn eller ved landsskatteretten

borgerne får den valgmulighed er et stort fremskridt som vi anerkender fra venstres side lovforslaget indeholder også en mindre justering som følge af det kommende et fælles inddrivelsessystem som har til formål

undgå at der skal betales renter af renter det er en fin og fornuftig præcisering så der sikres klarhed

skal tilskrives misligholdte tilgodehavender fra det offentliges side

endnu ikke helt overbeviste om at

have været at der var blevet foretaget et grundigt udvalgsarbejde som

inden disse lande foretog ændringer i klagestrukturen på området det mener vi i venstre ville have været en optimal løsning at vi også havde gjort i danmark

at gå konstruktivt ind i udvalgsbehandlingen som sagt ser lovforslaget

betydelig bedre ud end det forslag som regeringen sendte i høring i onsdags havde vi en

høring i folketingets skatteudvalg og

stor kritik af forslaget og der blev rejst en række spørgsmål som vi i venstre vil arbejde videre med under udvalgsbehandlingen hvordan sikres det at der også reelt sker en ensartet behandling af sagerne hvordan skal skatteankeforvaltningen konkret indrettes og

reelt komme til at virke vil det styrke retssikkerheden hvis ankenævnssagernes afgørelse

offentliggøres og vil det være med til at sikre den fornødne ensartethed i behandlingen som sagt anerkender

der er sket fremskridt med det forslag vi behandler i dag i forhold til der blev sendt i høring men vi må også konstatere

den bør vi naturligvis tage alvorlig

sidste ende kan støtte forslaget vil derfor afhænge

om det samlede forslag på baggrund af de ændringer

man nu prøver at fremstille det som om årsagen til at man træder tilbage og er skeptisk er at vi har haft en

i skatteudvalget for lad mig sige det ligeud hvis det skulle

og der kom intet nyt ud af den høring der var

i sidste uge som ikke også fremgår af de skriftlige høringssvar

at hans omdømme som ordfører er

hundrede og firs grader og væk fra den aftale er det en ordfører man i fremtiden

på det her område og jeg må sige at

og der må jeg bare sige at der blev rejst en række spørgsmål som jeg mener vi må få belyst jeg synes da det ville være besynderligt hvis vi afholder høringer om lovforslag herinde og så ikke vil lytte til den kritik der bliver rejst

og det er i al beskedenhed

blandt andet på den høring jo er rejst nogle spørgsmål som vi da ikke bare kan sidde overhørig

den klare opfattelse at venstres skatteordfører bakkede op om

en aftale om at venstre bakkede op om det her

der deltog og kom med indlæg sagde

jo læse om i vores skriftlige høringssvar der kom intet nyt under solen på den mundtlige høring vi havde i sidste uge i skatteudvalget og derfor synes jeg bare det er en eller anden forloren anledning som venstre bruger

for gold oppositionspolitik mod regeringen i

åbenbart ikke er noget der gør noget indtryk på

afklaret og så må vi se hen over udvalgsarbejdet om om det så giver anledning til at vi kan

når vi kommer til anden og tredje behandling den optimale løsning og det var jo også meldingen fra

været et grundigt arbejde det ville have været den optimale løsning men lad os se

det ikke var en del af det lovforslag der blev sendt i høring

der blev rejst en række spørgsmål dem vil vi gerne have belyst og det tror jeg da egentlig vi alle har en interesse i

være sikre på at den lovbehandling der foregår herinde er så grundig som overhovedet muligt den kritik der bliver rejst af

vi altså også alvorligt alt andet ville da gøre at høringer ville være skinprocesser og det mener

skal gå direkte til landsskatteretten så man får mere ensartethed i sagerne altså fra min stol ser det ud til at lovforslaget netop sikrer en større grad af ensartethed så vil ordføreren ikke

tage dem videre men den ensartethed skal vi jo også være sikre på når tingene

så afgøres i vurderingsankenævn eller i landsskatteretten

den sammenhæng og der blev det blandt andet på høringen høringen fremhævet at offentliggørelse af de afgørelser der træffes i ankenævnene kunne være en mulighed for at sikre

synes jeg da er et væsentligt spørgsmål som vi må få belyst det er i hvert fald en af de ting som

skal det også være muligt at klage over afgørelsen og få den vurderet ved en administrativ klageinstans sådan er det i dag og sådan skal det også være fremover er man som borger efter en afgørelse i den administrative klageinstans fortsat uenig i afgørelsen

mulighed for at prøve sagen retsligt ved domstolene sådan er det i dag og sådan skal også være i fremtiden for mig handler borgernes retssikkerhed i denne sammenhæng om at borgeren får en rigtig afgørelse så hurtigt og så let som muligt af historiske årsager er klagestrukturen opbygget sådan at nogle sagstyper

andre kun skal behandles ved én klageinstans siden nitten en og halvfems er klagesager om moms afgift og told

med videre blevet behandlet ved én instans og fra nitten otte og halvfems er klagesager over juridiske personers skatteansættelser

hverken hensynet til retssikkerheden eller andre særlige hensyn kan begrunde at denne forskel i klagestrukturen

og derfor sikrer forslaget også en modernisering og effektivisering af klagestrukturen så der fremover også i personskatte vurderings og motorsager

det gør det lettere for den borger der ønsker at få sin sag vurderet og derfor styrker det

er derfor ikke enig i den fremførte kritik om at fjernelsen af den ene klagemulighed vil forringe borgerens retssikkerhed og det har da heller ikke ført til mange henvendelser i

skatteudvalg at der på nogle områder siden en og halvfems henholdsvis nitten otte og halvfems

været én klageinstans ej heller om at det skulle være dårligt for borgernes retssikkerhed

sikre at borgeren ved behandling ved én klageinstans får den rigtige afgørelse oprettes

skatteankeforvaltning ved at samle

ankenævnssekretariaterne og landsskatterettens sekretariat til en ny og samlet enhed med regional forankring

sikres det at den juridiske ekspertise er den samme ved både ankenævnssager og landsskatteretssager den nye skatteankeforvaltning giver mulighed for specialisering inden for beslægtede emneområder og dermed sikres større kvalitet og ensartethed i afgørelserne landsskatteretten træffer afgørelse

af principiel karakter og ankenævnene skal følge disse afgørelser når lignende sager kommer til behandling i ankenævnene derfor er der ikke tvivl om at vi med det her forslag øger borgernes retssikkerhed fordi det øger

og samtidig sikrer at det er de selv samme eksperter i sekretariatsfunktionen som skal komme indstillinger til både ankenævnene og landsskatteretten som noget nyt

skal borgeren frit kunne indgive en klage ét sted nemlig hos skatteankeforvaltningen

at skulle behandles i et ankenævn eller

er af principiel karakter hos landsskatteretten når borgeren modtager sin visitering

sagen skal behandles i det visiterede ankenævn eller om borgeren ønsker at sagen skal behandles hos landsskatteretten

landsskatteretten i dag er der

både ved ankenævnene og landsskatteretten det bliver med andre ord billigere at klage til landsskatteretten og der kommer et klagegebyr på hvis

går til ankenævnene formålet med et klagegebyr

lidt mere bagatelagtige sager som samlet set vil betyde at borgere vil blive udsat for langt længere sagsbehandlingstider på grund af den øgede sagsmængde

borgeren får medhold i sin klage eller domstolssag om skat told og afgift

omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand

sker endda en udvidelse af det her område da der vil blive betalt

omkostningsgodtgørelse i vurderings og motorankenævnssager der behandles i landsskatteretten for socialdemokraterne er det vigtigt at opretholde ankenævnene med deltagelse af lægfolk sikres det at klagesystemet fortsat har en folkelig forankring og det er en væsentlig faktor i forhold til

her er det vigtigt at ankenævnsmedlemmerne får mulighed for at deltage i så mange sager at de kan opbygge en vis rutine og faglig viden det sikrer at de træffer de rigtige afgørelser og det sikrer at ankenævnsmedlemmerne kan give sekretariatet det saglige folkelige modspil der er grunden til at vi overhovedet har lægmænd

afgørelserne skatteudvalget havde i sidste uge en såkaldt

om de reviderede lovforslag som vi behandler i dag der kom ikke nogen nye oplysninger eller betragtninger frem som som ikke fremgår af de skriftlige høringssvar derfor giver den afholdte høring heller ikke anledning til yderligere ændringer af lovforslaget og socialdemokraterne kan derfor støtte op om lovforslaget som

er det sådan at otte og halvfjerds procent af de sager som bliver klaget videre fra vurderingsankenævn til landsskatteretten bliver omgjort

hvordan kan det være en styrkelse af retssikkerheden

den anden instans at klage til når man tager fejl i otte og halvfjerds procent

skal træffe af afgørelser med andre ord vi får en større ensartethed og en større sikkerhed for

ret sikker på at vi får en styrket retssikkerhed ud af at lave de her administrative ændringer

varmt vand så får man lunkent vand

en grund af det

herre thomas jensen kan garantere at de der otte og halvfjerds procent af vurderingsankenævnssagerne som

rigtig sagsbehandlingsmængde

høringssvarene siger

frem hvorfor man har truffet den konkrete afgørelse

fordi skat med det samme erkender hov her er der blevet begået en fejl

er begået en fejl så jo jeg tror rent faktisk at det her sekretariat vil blive en væsentlig

retssikkerheden og i forhold til herre dennis flydtkjærs vandmetafor lyder det jo mere

være en enstrenget klagestruktur

vil vælge det mener vi i dansk folkeparti

en forringelse af retssikkerheden for borgerne og

ren spareøvelse

på tyve million kroner ud af det og det synes vi da er en meget dårlig besparelse når det går ud over borgernes retssikkerhed for i

på alle de milliarder man kræver ind fra borgerne

man ser på de seneste sager i medierne en kasi jesper sag

omkring skat end forringede den omkring besparelsen

videre til byretterne og det gør dem altså voldsomt meget dyrere for klager men også for staten da

får øgede udgifter til

det er helt urealistisk at man i kommentarerne til høringssvarene fra skatteministeriets side har sagt at man

engang en eller to sager der bliver

i sig selv et retssikkerhedsmæssigt problem

i de klageorganer og der synes vi egentlig

være bedst hvis man kunne beholde den tostrengede klagestruktur dog med det in mente at der er behov for at få løftet niveauet i ankenævnene

men den store fejlmargen fjerner man altså ikke

klageadgangen til landsskatteretten er helt sikkert et respekteret organ i dag med en stor faglighed men ved at fjerne adgangen til den løser man ikke problemstillingen nede i ankenævnene

også kvittere for at der trods alt er noget positivt

en forbedring at man har lavet der er valgfrihed valgfrihed man

landsskatteretten og det synes vi da trods alt

af landsskatteretten i indkomstsager som kommer fra skatteankenævnet er det en og tredive

i vurderingsankenævnene otte og halvfjerds

så stor fejlmargen men det løser ikke noget

så er der også oprettelsen af skatteforvaltningen som herre thomas jensen rigtignok siger laver en ensartet behandling af sagerne men min vurdering er altså

ind under landsskatteretten som har et højt fagligt niveau i dag og som jeg sagde tidligere

måske var en slags metafor eller hvad

når man blander koldt og varmt vand

altså ikke varmt vand så får man lunkent vand skal man have

høje faglige niveau så synes at man skulle vælge at lægge

det kan vi jo eventuelt drøfte under udvalgsbehandlingen

at der var en tostrenget klagestruktur hvis det kunne

har nævnt men skal det være enstrenget havde vi helst set at det blev centreret i landsskatteretten altså at man så nedlagde vurderings og skatteankenævnene

vil vi da ellers foreslå at man afbryder behandlingen af lovforslag så vi ikke vedtager at vi i stedet for nedsætter et udvalg med

de kunne komme med et gennemarbejdet forslag som vi så kunne kigge på om et år

sikre på at det er godt nok i dag

bedre tid til at have nogle møder med

en sideordnet

at man sidestiller ankenævnene med landsskatteretten det kan give forskellig praksis rundtomkring

for forbedringer som jo har givet utrolig meget arbejde i vurderingsankenævnene så de der tal er nok ikke helt valide

så skal man lige pludselig sætte lovgivningsprocessen i stå og sende det hele i udvalg

og klart spørgsmål til

det er altså et rigtig højt tal og det problem løser man ikke bare ved at lægge de to klageinstanser sammen eller

man ikke skal have to klageinstanser i forhold til at sende det

det skridt som venstres ordfører også

så sender man det i udvalg så vi får et godt gennemarbejdet og

går langt tilbage og

føler sig uretfærdigt behandlet i dag har vi så to instanser man kan få prøvet sin sag

almindelige byretter men også fordi det er et både godt og vigtigt organ fordi der er noget faglighed i landsskatteretten vi synes det er ærgerligt at man nu

før borgeren fordi man åbenbart

der gør at der er så stor en fejlmargin jeg siger bare at jeg allerhelst så at der kom et udvalgsarbejde som kommer med et gennemarbejdet forslag

stilling ud fra det men skulle man vælge kun

børnesager eller socialsager

fordi

og det sker på en måde så der i personskatte vurderings og motorsager kun skal ske klagebehandling i én instans og det er i tråd med hvad der gælder på andre områder parallelt hermed sikrer man en højere grad af kvalitet i ankenævnenes afgørelser det er også med til at sikre at klagerne

i det administrative klagesystem et væsentligt element i den nye struktur er tilrettelæggelsen og etableringen af et nyt fælles sekretariat dette sammenholdt med det forhold at der knæsættes et princip om at landsskatteretten skal behandle alle principielle sager vil klart trække i retning

det her lovforslag

diskussionen om en ny klagestruktur har jo givet anledning til en

heftig debat og det forstår jeg også godt jeg mener at

i forhold til alle de balancer der er når vi taler om skat og skattesager

noget smidighed i systemet

i forhold til ankenævnene som radikal skal jeg tilkendegive min

tilfredshed med at der bliver mulighed for at vælge landsskatteretten inden for en tidsfrist samlet set kan det radikale venstre

mener vi at det er vigtigt med en mere effektiv klagestruktur så vi

både klageren og ankenævnene og afspejler det moderne samfund i sf synes vi desuden at forslaget om et ensartet klagegebyr er fornuftigt vi mener ikke gebyr på tre hundrede kroner vil afholde privatpersoner fra at indgive en klage hvorimod otte hundrede kroner måske er på kanten samtidig finder vi det

rimeligt at gebyret er gældende inden for alle former for klager og det er jo vigtigt at understrege at gebyrerne naturligvis tilbagebetales ved helt eller delvist medhold at nogle klagesager på skatteområdet skal behandles ved hele to administrative klageinstanser og andre ikke kan hverken begrundes

andre hensyn grundlæggende fritages landsskatteretten

for de klager der allerede er blevet behandlet af ankenævnet hvilket sf ser som sund fornuft

fuld tiltro til at skatte vurderings og motorankenævnene kan varetage klagerne på kvalificeret vis specielt taget de nye tiltag i betragtning herunder det fælles sekretariat at sagsbehandlingsreglerne harmoniseres og at principielle sager går direkte videre til landsskatteretten klageren får nu også mulighed for at vælge om en sag skal behandles af et

et vurderingsankenævn eller behandles af landsskatteretten derfor ser

den nye klagestruktur som en god løsning der sikrer skatteyderne en hurtigere afgørelse i klagesager

den direkte henvisning til landsskatteretten sikrer en hurtigere behandling af principielle sager samt en større ensartethed endelig sikres et frit valg så klageren selv kan beslutte om det skal være lægmændene i lokale ankenævn der skal træffe afgørelsen

tilføje at jeg finder det en smule besynderligt at flere af oppositionspartierne nu ser ud til at trække en smule i land i forhold til lovforslaget især timingen virker en smule mærkelig som jeg kan forstå på skatteministeren har oppositionen været med hele vejen og støttet op om den nye skattemodel specielt med den nye fritvalgsordning så jeg må indrømme at det virker en lille smule som et bevidst

ok så er det nok godt nok alligevel giver det ikke sf anledning til at overveje

også bliver fulgt til dørs er det ikke den måde vi bør

og sørger for at det lovarbejde vi laver herinde er så kvalificeret

jeg også synes er et ret stort element

nogle mere ensartede afgørelser og at sekretariatet skal bistå ankenævnene så

man måske synes at sagerne kun skal gå dertil

når der er en fritvalgsmodel det er bare et helt konkret eksempel på noget som jeg også mener at sf burde være optaget af at man får

om lægmandssystemet vil synes det er fint

man har muligheden for at få sin sag behandlet der eller også

der bliver forskellig praksis det er en af de risici der er ved fritvalgsmodellen det var det vi blev præsenteret for i onsdags

skal sikre en større grad af ensartethed

på kritikken som om den eneste måde man kunne imødegå det her fuldstændig

det er vi bare ikke enige i fra sfs side selvfølgelig skal der være en høj grad af ensartethed og det er det sekretariatet skal være med

ind i en ændring hvis der er behov for ændringer

beklager jeg meget det må ordføreren tage op med

kan høre at df mener at landsskatteretten er den eneste instans der burde være

fra sfs side hvis man som borger har en klage og ønsker at bruge

fokus på det frie valg

også er noget som et borgerligt

så altså regeringen har indkaldt venstre til nogle drøftelser om det

men liberal alliance som jeg repræsenterer har ikke været til forhandlinger med regeringen dansk folkeparti har øjensynligt heller ikke været til forhandlinger med regeringen og konservative har måske heller ikke så det ordføreren sagde om at oppositionen var involveret i det her og havde skiftet holdning undervejs passer bare ikke det gælder alene

alliances ordfører synes

helt god nok så er der jo heldigvis noget tid endnu inden vi skal

tredjebehandle det her og så er jeg sikker på at herre ole birk olesen vil have rigtig mange gode indspark

med da vi lavede statsforvaltningerne og man

mellem den forenkling af klageadgangen vi lavede dengang

at oppositionens partier har været inddraget og har skiftet holdning

ikke processen jeg beklager mig over det er det som sfs ordfører siger

sige jeg beklager

jeg synes det er at gå lidt i petitesser i stedet

jeg synes ikke at flere oppositionspartier nødvendigvis er alle oppositionspartier jeg synes

herre ole birk olesen skulle have stillet mig et relevant spørgsmål

for eksempel om det vil højne retssikkerheden hvilket jeg nemlig synes det vil om det vil gøre det nemmere og bedre

ting om lovforslaget der som jeg nævnte tidligere minder ret meget om den forenkling af klageadgangen vi lavede

at der kun er én administrativ klageinstans og ikke

se det fornuftige i at man bevarer lægmandssystemet sådan at

klage der samtidig med at man

der stadig væk et almindeligt domstolssystem efterfølgende

folk føler sig dårligt behandlet

administrative klageorganer så vi går positivt ind i udvalgsarbejdet der er sikkert nogle ting der skal laves om på eller overvejes jeg har ikke haft mulighed for at studere alt

bestemt indstillet på at debattere ændringer i det men hovedstrukturen i lovforslaget

vi mener ikke at det står i nogen retssikkerhedsbibel at der skal være mere end et

en skattesag eventuelt kommer for domstolene så vi kan sådan set godt støtte

der kun er én klageadgang og vi synes det er rigtig fint at regeringen har indført en frit valg ordning så

klagen tages op men men

noget skeptiske over for det her lovforslag og det er på grund af det som

at man er meget tilfredse med den måde som landsskatteretten fungerer på i dag og at man er nervøs ved ved hvad der sker

selve forvaltningen tages fra landsskatteretten og

ud i en ny og selvstændig forvaltning

forvaltninger derude man er nervøs for at det vil bryde op i en kultur og en struktur i som fungerer glimrende

og man

ikke rigtig se behovet for at

kan vi ikke støtte lovforslaget som det

vi ville være noget mere medgørlige hvis den fælles nye skatteankeforvaltning kom til at ligge under landsskatteretten altså hvis det egentlig var landsskatterettens forvaltning som blev udvidet med nogle mennesker for at påtage sig en større arbejdsbyrde fra ankenævnene så ville det

meget mildere på det her men som det ligger nu

skat desværre i en del tilfælde har opført sig unødig aggressivt unødig nidkært og i nogle tilfælde ifølge presseefterretninger

taget nok hensyn til det retssikkerhedsmæssige aspekt der altid må være i et demokratisk retssamfund hvor man jo som borger når man bliver behandlet af

som skat jo er som repræsenterer almenvellet som repræsenterer

krav på en uvildig kompetent behandling altid dermed ikke sagt at de fleste ikke får en kompetent uvildig behandling for det får de fleste men skat har også en speciel forpligtelse til at sikre

på klageområdet essentiel for vores opfattelse af retssikkerheden på skatteområdet vi kan jo se af de nøgne tal af empirien at skatteankenævnene ikke har fungeret tilstrækkelig kompetent

taber lidt under en tredjedel af

landsskatteretten og når vurderingsankenævnene taber

fjerdedele af sagerne uanset hvad baggrunden er er her de sidste par år på grund af noget historie så har man et system som i første instans ikke fungerer godt nok og ikke

arbejdet godt nok den konservative holdning er klar

skatteministerens forslag er et skridt i den rigtige retning

enstrenget system hvor der bliver lagt mere vægt på at man for eksempel kunne tage landsskatteretten som som første instans men vi forstår ikke når nu landsskatteretten fungerer så godt som den gør

hvorfor er så meget fokus på landsskatteretten

fungerer jo upåklageligt så hvorfor ikke bare sætte fokus på hvad man kunne gøre i forhold til selve det lokale system altså de lokale ankenævn

også jævnfør den debat der har været tidligere og de meldinger der

på onsdagens høring i skatteudvalget

var fire forskellige repræsentanter som kom med mange synes jeg relevante problematikker som

flere kræfter og mere styrke på landsskatteretten

landsskatteretten som sørger for

vi synes at det er rimeligt nok at

skatteministerens forslag fordi det er et forslag som

brug for stadig væk at få belyst problematikkerne mere før vi kan tage endelig stilling til forslaget

være en god idé hvis der kom et udredningsarbejde som så på konsekvenserne af det udgangspunkt i den enkelte borger

af ordførerne for socialdemokraterne det radikale venstre og sf at det

sikrer hurtigere afgørelser

hele systemet effektivt det er nogle balancer der skal findes som det blev sagt tror jeg

og jeg synes at vi har fundet de balancer godt i det her

lægmandssystemet i skatteankenævnene og meget af debatten handler jo i virkeligheden om eller burde handle om om man ønsker at fastholde lægmandssystemet

og det synes jeg også at indlæggene på den konference som jeg ikke selv deltog i men som jeg har fået refereret fra ligesom afspejlede lige såvel som det afspejles i mange af de høringssvar der har været det er et helt

synspunkt at have

vi ikke bør have lægmandssystemet men at vi bør nøjes med landsskatteretten som eneste klageinstans regeringen er bare ikke enig

finder det vigtigt at der er et folkeligt element

hele klagesystemet omkring skat omkring skat

vores opfattelse at der hos de politiske partier er en bred opbakning bag det synspunkt at vi skal holde fast i skatteankenævnene

jeg har mulighed for som skatteminister at udstede en bekendtgørelse om hvor mange skatteankenævnsmedlemmer der skal være hvor mange kredse der skal være og hvordan det skal struktureres

jeg tænkt mig at gøre i forbindelse med behandlingen i skatteudvalget af det her lovforslag det vil sige at jeg

vi kan slanke hele

udkast fra skatteankenævnsforeningen som

første omgang ligesom

er ingen tvivl om at der er for mange skatteankenævnsmedlemmer i øjeblikket i

mellem vurderingsankenævn og skatteankenævn

er muligheder for at man kan få et slankere system end man har i øjeblikket

med det her lovforslag og det vil jeg sikre sker i forbindelse med udvalgsbehandlingen af forslaget

vi fremlagde lovforslaget lige efter nytår

kunne blive afskåret fra at klage til

jeg så så sent som i søndags tror jeg det var at der var en leder i jyllands posten hvor skatteministeren blev kritiseret for at ville fratage

vil så sige at vi vi har lavet en frivillighedsordning således at det stadig væk er det nye organ

der skal visitere

den visitering man har fået hvis man er visiteret til

jeg vil i stedet for til landsskatteretten vi har

selvfølgelig noget vi kan diskutere

under behandlingen i

i den kritik der har været af

sekretariat som vi vi også foreslår

laver en sammenlægning af af landsskatterettens

de nuværende skatteankenævnssekretariater og jeg er

system og en effektiv instans

også blive bedre den mulighed eksisterer jo også så den der form for konservatisme

bekymring hvor man som udgangspunkt siger at det altid

at få et bedre arbejdende samlet sekretariat så det kan give en bedre

godt se efter den kritik der var at

vi lavet den her frivillighedsordning som jo fremgår af lovforslaget og som jeg kan forstå

en kritik fra

i det omfang der er uklarheder specielt vedrørende retssikkerheden

i skatteministeriets skatteministerens i alles interesse at de uklarheder kommer ud

men hvor også retssikkerheden fastholdes det ser jeg frem til at vi kan få diskuteret i udvalgsbehandlingen af det her lovforslag men endnu en gang tak for bemærkningerne

opgave som skatteministeren mener naturligvis skal løses for at vi kan kvalificere det her lovforslag så det vil jeg egentlig gerne

diskussionen om hvorvidt fristen på de fjorten dage som folk har

at skatteministeren åbner for en

hvert fald synes jeg positivt at erfare at ministeren mener at det er noget vi er nødt til at arbejde grundigt med i udvalgsarbejdet

ikke der burde være de store ideologiske uenigheder i

hvordan vi vi sørger for at der er en vis effektivitet

vi skulle kunne klare så derfor er jeg

set tilfreds med at venstre vil gå aktivt og positivt ind

tidligere landsskatteretspersoner selv at landsskatteretten allerede i dag fungerer så tæt på optimalt som det er muligt så hvis man laver noget om risikerer man sådan set kun at det bliver dårligere det er derfor jeg siger at at når man nu skal lave den nye skatteankeforvaltning hvorfor så ikke tage udgangspunkt i det som fungerer rigtig godt i dag og så eventuelt udvide det med nogle mennesker for at tage den ekstra arbejdsbyrde som kommer i stedet for at hive forvaltningen ud af landsskatteretten og lave et helt nyt organ

hvor vi fastholder de gode ting der er i øjeblikket i landsskatteretten

får et samlet sekretariatssystem

landsskatteretten som har den samme høje kvalitet som er i landsskatteretten det

ole birk olesen

enhedssekretariat der kommer til at fungere tilfredsstillende

noget helt helt forfærdeligt noget og at det fungerer rigtig fint i øjeblikket i landsskatteretten og det

der kommer nogle andre ind og så videre

eksempler på at man har sammenlagt forvaltninger og sekretariater

det faktisk har fungeret fint efterfølgende og det er ikke mindst i vores interesse at det her

at fungere fint men også det punkt synes jeg vi skulle tage op stille og roligt

flytter fra

nul på det her altså vi har jo erfaringerne i landsskatterettens

vi får et enhedssekretariat for hele

klagesystemet som har den høje kvalitet

og om man har ret til folkepension som enlig eller samlevende pensionist begrundelsen for forslaget er at mere klare regler skal give borgerne en bedre retssikkerhed og at der kan opnås en mere ensartet praksis på området

til beslutningsforslaget gør forslagsstillerne opmærksom på den senere tids debat der har været fokus på sagsbehandlernes og ikke mindst kommunernes forskellige fortolkninger af begreberne reglerne er indrettet som de er i dag fordi et bredt flertal i folketinget har ønsket at målrette ydelserne til de borgere der har størst behov for hjælp til forsørgelse der skelnes derfor mellem enlige på den ene side og samlevende eller gifte på den anden side i forhold til en række sociale ydelser det skyldes at der er fordele ved at være to om at dele de faste udgifter og at en samlevers eller ægtefælles indkomst har betydning når man skal målrette ydelserne til de borgere som har størst behov

opfattelse er det helt rimeligt at enlige behandles anderledes end gifte og samlevende da det ikke entydigt kan fastslås hvornår man er samlevende eller har de samme fordele som gifte er reglerne udformet sådan at myndighederne kan udøve et konkret skøn

bor sammen og kan indgå ægteskab og man betragtes som enlig hvis man bor

problemet opstår i de situationer hvor der er

bor sammen uden at være registreret på samme folkeregisteradresse

på baggrund af de faktiske forhold med udgangspunkt i ankestyrelsens praksis de fleksible regler betyder også at myndighederne efter et konkret skøn kan højde for at gifte pensionister alligevel kan betragtes som enlige hvis deres samliv efter en konkret vurdering anses for ophævet for eksempel hvis den ene ægtefælle får ophold på et plejehjem

borgerne skal derfor ikke frygte at miste deres ydelser fordi der er socialt samvær med andre

tilsvarende skal man selvfølgelig betragtes som samlevende hvis man reelt lever sammen

offentliggjort en række afgørelser der tydeliggør praksis for vurdering af enlige og samlevende afgørelserne viser at reglerne ikke er så uklare som den offentlige debat nogle gange giver anledning til at tro

om man har ret til en ydelse som enlig

sidestilles med den fordel gifte eller samlevende har afgørelserne viser også at fraskilte forældre

ja man skulle næsten sige at vi opfordrer dem til det

i nogle tilfælde bliver forvaltet forskelligt i de enkelte kommuner det kan skyldes manglende viden om gældende praksis hos sagsbehandlere og kontrolmedarbejdere i kommunerne men det kan også skyldes at kommunen i nogle tilfælde træffer afgørelserne på trods af manglende dokumentation

uanset hvor i landet borgerne bor

eller ændrede regler når man kan se at der er et problem i en administration men en ændring af reglerne med udgangspunkt i for eksempel ældre sagens forslag om en forenkling af reglerne således at samliv defineres på grundlag af objektivt konstaterbare forhold som for eksempel folkeregisteradresse faste udgifter i form af husleje varme el eller lignende

vil kunne gøre systemet mere stift

en risiko for omgåelse af reglerne det kan for eksempel være et par der er bopælsregistreret hver

have bedre vejledning så de ikke er i tvivl om deres

set de urimelige eksempler der har været fremme i medierne hvor borgerne tilsyneladende overvåges og hvor kommunen kommer på uanmeldte kontrolbesøg og hvor kommunen nærmest forhandler med borgeren om dennes ret til sociale ydelser jeg er overbevist om at efter udbetaling danmark har overtaget

administrationen af en række af de centrale ydelsesområder

så skal udbetaling danmark selvfølgelig leve op til den praksis som løbende udmeldes

jeg har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe som blandt andet skal udarbejde

om hvordan praksis er i forhold til enligbegrebet

ikke må når de undersøger de her sager og det forventes at vejledningen vil være klar

og på den måde samtidig styrke borgernes retssikkerhed regeringens opfattelse er således at der er behov for at myndighederne kan udøve et konkret skøn i forbindelse med vurderingen af om en borger er enlig eller samlevende

at sikre større ensartethed i udøvelsen af skønnet og i forhold til borgernes retssikkerhed

i at styrke myndighedsudøvelsen det gør vi gennem udbetaling danmark og ved at styrke vejledningen over for

så det bliver klart hvornår man er reelt enlig regeringen kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget

skal vi have skabt større klarhed omkring

spørgsmålet om forskellige skøn rundtomkring i kommunerne

skal udbetaling danmark hovedsagelig beskæftige sig med objektivt konstaterbare ydelser og netop ikke med det skøn også af den simple grund at udbetaling danmark jo ikke har noget direkte

med et sådant skøn at gøre eller kontakt med borgerne i den forbindelse så hvordan skulle udbetaling danmark kunne hjælpe på det så siger ministeren at borgerne skal have klare oplysninger om

hvad det vil sige at være reelt enlig problemet er at det kan de ikke få jeg vil gerne citere

et svar fra statsforvaltningen til en borger

det her spørgsmål nemlig hvornår en person

set meget godt det nytter ikke noget hvis folk ikke ved hvornår de reelt er enlige derfor skal vi styrke den vejledning som der er grund til

ombudsmanden har været ude at konkretisere de her regler ankestyrelsen har lagt nogle praksisændringer frem som også

borgerne skal vide borgerne har

og som kan være en fordel for den enkelte borger

at man blandt andet ikke kan bruge en anonym anmeldelse som noget der kan stå alene som dokumentation at det er vigtigt at myndighederne overholder undersøgelsesprincippet

at der er en forståelse for hvornår en borger reelt er enlig det betyder bla

det skal præciseres så det bliver tydeligere for den enkelte at forstå og endelig at tilbagebetalingspligtige ydelser skal være modtaget mod bedre vidende det vil sige

myndighederne skal vejlede noget bedre problemet er at det kan de ikke nu vil jeg så citere

ikke nåede før fra det her svar fra statsforvaltningen sjælland dateret sekstende april

der er ikke heller ikke efter de seneste principafgørelser på området

nogen endegyldig facitliste og vi har som myndighed derfor ikke grundlag for at vejlede borgerne i hvordan de helt præcis skal indrette sig for at være berettiget til ydelser som enlige det er da en tilståelsessag synes ministeren ikke det regelgrundlaget er simpelt hen sådan at selv statsforvaltningen ikke har mulighed for at fortælle borgerne hvad der er rigtigt og forkert er det i overensstemmelse med retsprincipper at forholdene er sådan og er det ikke korrekt at det skyldes lige nøjagtig den måde reglerne er skruet sammen på

af regeringen gerne vil have at vi når vi laver vores lovgivning

det er fordi det bare ikke er særlig smart at vi laver nogle meget firkantede kasser og siger at det præcis er de her ting man skal leve op til

som rigtig mange mennesker har brug for for

at folk lever sammen på forskellige måder og har forskellige samværsformer og det synes jeg

er fint nok derfor har jeg også brug for at vi har den elastik der gør at det er muligt at leve sammen på forskellige måder men vi har nogle regler for hvornår man økonomisk drager fordel af det forhold som man er i og derfor

indretter vi vores ydelser sådan at man eksempelvis bliver kompenseret hvis man reelt er enlig

er det jo sådan at de får de samme beføjelser til at indhente oplysninger i sagerne som kommunerne men der bliver nu lavet en særlig model for hvordan udbetaling danmark og kommunerne skal samarbejde

et forslag om at der bliver

med det formål at sikre grundlag for en forbedret retssikkerhed for borgere og en ensartet praksis i kommunerne nu får vi jo

om meget kort tid her i salen

måske lige er en omgang for tidligt på den fordi

er elementer her som vi

senere i dag og som jeg har en forventning om at

vejledningen men også det at overveje om der er brug for lovgivningsmæssige ændringer der gør

mere sikkerhed for at man ikke bryder lovgivningen når man

betragtet som som samboende

arbejdsgrupper der arbejder med det her så man kan sige

optaget af at der er en høj grad af retssikkerhed vi er også optaget af at borgerne kan forstå reglerne og ved hvordan man skal agere så man ikke

at sikre at kommuner og udbetaling danmark samarbejder

at mennesker og medarbejdere i kommunerne i høj grad kender til reglerne og kan give en ordentlig vejledning

mener vi sådan set at vi ikke

overhaler beslutningsforslaget der kommer simpelt hen nu både vejledning og

forslag til hvordan vi kan styrke det her område for de arbejdsgrupper der er nedsat og det ser vi sådan set frem til

kan være input til den drøftelse men de kan ikke stå alene de er for firkantede som de er formuleret her og derfor

er det jo en væsentlig årsag til at vi ikke kan støtte

man så må sige fremme debatten hvis man kunne få nogle konkrete forslag det er jo altid en god ting hvis der er noget man er utilfreds med at man så ikke kommer med generelle vendinger om at det er for firkantet men

stå i stedet for eller er det sådan at ordføreren faktisk er enig med ministeren i at de regler vi har nu er fine fordi de overlader

meget stort rum af skøn til myndighederne men tilsvarende en meget lille mulighed for borgerne til at få at vide hvad de må og hvad de

regler man skal overholde for ikke at komme i problemer men jeg synes da bestemt at vi skal overveje

også brug for lovgivningsmæssige ændringer på det her felt

vejledninger og eventuelt også på uddannelse af personale rundtomkring i kommunerne

i højere grad kan sikre at der ikke opstår misforståelser om

mennesker der uforvarende kommer i klemme på grund af at de ikke er klar over

alenemor også endda måske forhåbentlig med et godt samarbejde

med barnets far selv om man ikke længere

vil leve sammen uden at opleve at blive mistænkeliggjort ja men derfor er det

at vi har lavet loven som vi har i dag

har været enige om at det skal være sådan at den som har størst behov for hjælp også får den største hjælp

er enlig forsørger får en hjælp som man ikke får hvis man er gift eller samlevende det synes vi

derfor er det jo også at vi har været enige om at sige at der

være plads til at man også kan leve sammen på nogle ganske forskellige måder og måske endda

som andre vil synes er lidt usædvanlige

et konkret skøn en konkret og individuel vurdering

der har været en for stor

imellem nogle kommuner og der har været en for stor usikkerhed hos nogle borgere og også

hos nogle kommuner i forhold til hvordan man skulle

det er vi enige med enhedslisten i

kvitterer jeg også for at man rejser spørgsmålet her

vi er ikke enige i løsningsmodellen det vender jeg lidt tilbage til men når vi er enige i problemstillingen

og ministeren allerede har angrebet den problemstilling det har vi

gjort i forhold til den konkrete udformning af udbetaling danmark udbetaling danmark

mange holdninger til og det har vi diskuteret levende men noget af det

samkøringer af registre der kommer til at kunne sikre

en meget bedre og mere ensartet kontrol og sikring af

hjælpe os med at give en bedre vejledning til borgerne og til kommunerne

at vi får lavet et system som der også er noget læring

som ankestyrelsen kom med i februar

ikke nødvendigvis fordi reglerne er så uklare men

på hvordan man skulle tolke dem og så tror jeg bare

er at lave reglerne om men måske at gøre en større indsats for at få dem formidlet derfor er det jo at ministeren allerede har sat hele

forholde sig til for borgerne hvordan vi kan klargøre reglerne

hvordan vi bliver bedre til i det hele taget at få gjort op med de fejludbetalinger de fejl fra borgerens side og fra myndighedens side og den snyd som der er i dag

det som først og sidst

borgere og gør at der er nogle der føler

nogle der snyder der er mange flere som ikke

når der er nogle som får lov til at snyde og bedrage derfor er

skal have et stærkt sikkerhedsnet

et stærkt sikkerhedsnet under for eksempel

en enlig forsørger har en særlig pligt til at sikre at der bliver ved med at være opbakning til det og til at sikre at vores penge bliver brugt på den rigtige måde især for de menneskers skyld som har brug for for vores hjælp så derfor er vi enige med enhedslisten i at det her kan blive bedre

også at vi faktisk er i fuld gang med at angribe det fra alle fronter men jeg tror ikke

sådan en tjekliste sådan som jeg opfatter forslaget her

den vil være ganske stiv og ufleksibel i forhold til de meget forskellige måder folk indretter sig

og lever på dels ville jeg også frygte at det for nogle ville kunne være en tjekliste i hvordan man så kunne omgå reglerne

jo heller ikke fjerne behovet for

på en bopælsregistrering som allerede er der hvor der er flest der snyder så jeg værdsætter intentionerne hos enhedslisten

og at det i sig selv er et argument så vil jeg bare spørge ordføreren mener ordføreren ikke at det er et stort problem retssikkerhedsmæssigt og for borgernes oplevelse af en vis tryghed i hverdagen at de ikke kan få svar på hvad de må og hvad de ikke må jeg har henvist til svaret

mange borgere henvender sig for at

meget bedre vejledning til borgerne samtidig med at vi

blandt andet med udbetaling danmark også gør hele administrationen

i så meget anden af vores lovgivning og det er jeg sikker på at herre finn sørensen også er bekendt med og måske endda

at man kan foretage et konkret skøn i forhold til den enkelte borgers situation frem for at lave nogle meget meget stive rammer det er ikke ensbetydende med at alting

der er jo en lovgivning i dag og der er nogle regler i dag vi skal gøre vejledningen bedre men men jeg tror ikke at svaret er

er muligt at give borgerne en klar besked om hvad de må og hvad de ikke må jeg vil gerne lige citere statsforvaltningen igen der er ikke heller ikke efter de seneste principafgørelser på området og det refererer til ankestyrelsens afgørelser her i begyndelsen af året nogen endegyldig facitliste og vi har som myndighed derfor ikke grundlag for at vejlede borgerne i hvordan de helt præcis skal indrette sig for at være berettiget til ydelser som enlige det er da en tilståelsessag af dimensioner

det er da noget der sætter et klart fokus på at de regler altså ikke er gode nok og må laves om

det er reglerne og den store ramme for skøn der ligger i dem

gerne vil snyde med vilje og derfor skal det jo også være sådan at borgeren kan henvende sig enten til sin kommune eller til udbetaling danmark som nu kommer til

man kan få en ordentlig vejledning så det ikke

som ministeren også klart sagde at det jo kun

hvis man har handlet i ond tro at

de har ret til inden for lovgivningens rammer det er bekymrende når nogle mener at de på fællesskabets bekostning kan få mere end de er berettiget til og begår socialt bedrageri og derfor er det udmærket at der er fokus på socialt bedrageri både i den brede befolkning i medierne og også her i folketinget på det politiske niveau der er dog flere sider af denne sag som

beslutningsforslag fra enhedslisten lægger op til

om hvornår man som borger er reelt enlig det viser sig at der er forskellige opfattelser af dette begreb i kommunerne og måske især blandt sagsbehandlerne hvilket selvfølgelig ikke er optimalt det er vigtigt at der arbejdes med en

ensartethed og at man fra myndighedernes side ikke for en sikkerheds skyld dømmer folk til at være

hvis de reelt har hver sin bolig husleje og i øvrigt andre udgifter som man har

socialt samvær spise et måltid mad i ny og næ sammen og ellers at have det godt socialt det er vigtigt at slå fast at der faktisk kan være noget samfundsmæssigt besparende endda på flere måder i at borgere kan klare sig og via sociale netværk have en livskvalitet og det er noget som dansk folkeparti ikke mener kan gøres op i kroner og øre det er også vigtigt at skilsmisseforældre

hjælpe hinanden og mødes og være sammen om nogle af de hverdagsbeslutninger der er i forbindelse med deres fælles børn ofte er det jo det modsatte vi ser i hverdagen og det er ikke til børnenes bedste derfor er det vigtigt at sager vurderes og at beslutninger træffes ud fra et meget oplyst grundlag det må heller ikke være sådan at man mellem civile borgere i surhed eller vrede over et eller andet pludselig ender med at mistænke

det offentlige skal kunne gribe ind og undersøge om der er belæg for en mistanke men det mener jeg faktisk sagtens man kan uden at det behøver at krænke borgeren det er en balancegang der er vigtig og her tror jeg klart at myndighederne har en udfordring i dag der bør være mere ensartethed i de metoder der anvendes i det kommunale system og også blandt sagsbehandlerne og jeg håber selvfølgelig at der med etablering af udbetaling danmark

vil ske den her samkøring af oplysninger som vil gøre det lettere for myndighederne

uden at borgeren føler sig krænket for dansk folkeparti er det vigtigt at vi i mange år frem vil have et velfærdssamfund og

incitament for borgeren i at bidrage alt efter den enkeltes formåen at man som borger modtager det man har ret til og ikke mere og at man som modtager af lovlige ydelser skal

kunne tage imod det med god samvittighed

kan være behov for ændringer i forskrifterne og kontrolvejledningerne vil vi ikke afvise på nuværende tidspunkt og derfor vil det selvfølgelig være oplagt at ministeren samler partierne og drøfter hvorledes området kan præciseres og jeg forstår også på ministerens tale at der allerede er igangsat arbejdsgrupper

men jeg mener også som nogle af de foregående ordførere at det er meget vigtigt at vi ikke får alt for firkantede regler i forhold til det men lader os inspirere af nogle af alle de kommentarer der er kommet både i den ene og

vores forslag så vil jeg gerne have at vide sådan helt konkret

med det forslag vi har fremsat og den måde vi vil klargøre begrebet

hvis dansk folkeparti ikke vil støtte det hvad er det så for nogle konkrete ideer dansk folkeparti har til at vi kan klargøre reglerne og mener dansk folkeparti at der er behov for klare

til os når herre finn sørensen spørger hvad der konkret er forkert

noget forkert i at enhedslisten sætter fokus på området og kommer med et beslutningsforslag det sagde jeg faktisk også

jo også for at blive klogere som politikere og det bliver vi blandt andet ved at vi får de indspil som vi har fået og

nu nævner herre finn sørensen kl og der er også ældre sagen

så der er mange interesser men det vigtigste er at vi får en klarhed over hvad det er

jeg må indrømme at jeg får det indtryk af ordførerens

med reglerne sådan helt grundlæggende ordføreren synes at det er i orden at der er så stort et element af skøn fra myndighedernes side og at borgerne som følge deraf ikke kan få klar besked om

leve som reelt enlig hvis jeg har misforstået det

jeg det gerne men det er jo nok fordi ordføreren ikke er særlig konkret med hensyn til hvad ordføreren egentlig selv mener på det her område men ligesom overlader det til ministeren

får nogle klare retningslinjer på det her område og der vil vi da gerne holde fast i ministeren så vi får de her klare retningslinjer

er interesseret i at være med og være medbestemmende i

blev nævnt fra for eksempel ældre sagens side og som også nævnes i forslaget som er meget fine og som er gode at arbejde videre med men det er helt sikkert at der også

hvor vi skal passe på at det ikke bliver sådan noget med at vi skal sidde og lave en afkrydsningsliste

fem ud af fem der er krydset af og det vil sige at

er nogen problemer der kan være mange individuelle ting der skal tages hensyn til i det her og der gælder det bare om

sagsbehandlere der sidder med det er klædt bedre på end de er i dag der

sikkert mange der er klædt godt på til at klare

lidt mere og der skal også være mere ensartethed på på landsplan

men samtidig er det sådan at mere objektive regler frem for det som vi kender i dag plads til skøn og

mere rigidt og i øvrigt vil det jo ikke afskaffe nødvendigheden af kontrol eller for den sags skyld

resultatet af konkrete vurderinger derfor mener vi i radikale venstre ikke at det er i reglerne at løsningen skal findes men derimod i fortsat at have fokus på øget ensartethed i behandlingen og øget retssikkerhed her ser vi i radikale venstre

udbetaling danmark som landsdækkende myndighed kan være med til at sikre den her mere ensartede kontrol og rigtige udbetalinger og bedre vejledning til borgerne

at der er nedsat den her tværministerielle arbejdsgruppe som

blandt andet skal udarbejde vejledninger til borgerne om hvordan praksis

i forhold til enligbegrebet så borgerne netop ved hvad de kan forholde sig til kort og godt mener vi i radikale venstre at der selvfølgelig skal arbejdes videre med at sikre øget klarhed ensartethed og bedre information til borgerne men ikke at vi skal gøre det det med med nye rigide regelændringer

jo er talsmand for en række kommuner på sjælland han er arbejdsmarkedschef i holbæk kommune han siger følgende der er ikke en klar definition på begrebet ægteskabeligt forhold og det gør at der er rigtig mange borgere det er svært at give den rigtige

i januar måned to tusind og tretten jeg har taget det fordi det kort og præcist

som en række eksperter i socialret siger og som en lang række organisationer siger det siger jo at det er reglerne det er galt med

der er er kommuner og det viste danmarks radios udsendelser jo også der muligvis har problemer med

beskrive og kende det regelgrundlag de skal arbejde efter derfor synes jeg også det er vigtigt

ministeren har nedsat den her tværministerielle arbejdsgruppe fordi den jo blandt andet skal komme med

vejledning og praksis for myndighedernes vurdering af enlige kontra samlevende således at borgerne får et klarere grundlag for at vurdere hvad deres ret og pligt er vejledningen skal være med til at sørge for at der er færre modtagere af enligydelser som skal frygte for at have socialt samvær med andre

når det skal vurderes om man er enlig eller samlevende den skal klart vise at det ikke

nogen betydning for de ydelser som enlig at man for eksempel går i biografen en gang imellem med en god ven

at borgerne har nogle rettigheder der skal overholdes

så skal den selvfølgelig også samtidig vise at der er nogle pligter at man har pligten til at fortælle myndighederne hvis ens forhold er

om hvad det er for nogle forpligtelser

og det at man har samvær med barnet

skal ikke betyde at man mister sin ret

det er vigtigt at huske at ombudsmanden faktisk i sin beskrivelse af hvad det er for nogle grundlæggende forvaltningsretlige regler der gælder

præciseret at man skal overholde undersøgelsesprincippet det vil sige at

i sin undersøgelse en anonym anmeldelse kan ikke stå alene det er kun hvis der er en situation hvor man i øvrigt har andre elementer der gør at man så kan rejse en sag man kan ikke foretage tvangsindgreb medmindre man også fortæller borgeren at her står

forpligtet til at fortælle hvad det er der er virkeligheden

i sagen hvis der indgår væsentlige faktiske oplysninger der taler til ugunst for borgeren

er enlig eller ej samtidig skal myndighederne også være meget præcise i deres begrundelser det her drejer sig for enlige forsørgere om rigtig mange penge det kan være grundlaget for om de overhovedet kan bo der hvor de bor

så har ombudsmanden jo også være meget præcis i sine krav om

man som myndighed kan sige du har handlet

dels at få det tværministerielle udvalg til at komme

kan vi i højere grad imødekomme ombudsmanden i de ting han siger for

skal også samtidig huske at det drejer sig om mennesker

mennesker er forskellige hvis vi går ind og siger

tre principper og intet andet

regler men helt så

i princippet enige med enhedslisten i

at det hele sejler og det har det gjort indtil danmarks

der stod over for en situation hvor de kunne miste deres grundlag for

skulle være forkert at gøre det fuldstændig klart og tydeligt og objektivt konstaterbart om man er reelt enlig hvorfor er der så stort et behov for at myndighederne skal have lov til at skønne det handler jo ikke om

efterlade plads til skøn hos myndighederne

så det vil jeg gerne have svar på så vil jeg gerne spørge ordføreren helt kontant mener ordføreren at reglerne er i orden som de er og at det bare er noget vejledning der mangler altså

ordentlig orientering til kommunerne og borgerne

ændres og hvis de skal

samværsforælder ret til at være sammen med sine børn

tidspunkt tipper det og det så jeg siger der skal være dialog fra kommunens

sammen tre gange om ugen fordi jeg har fået skiftende arbejdstider må han hente ja

fælles dialog men hvis det nu var sådan at man med

helt konkret problemstilling en del af det eksisterende regelsæt er jo at myndighederne også skal vurdere om der er tale om et samlivsforhold der kan føre til ægteskab eller registreret partnerskab efter dansk

tillader sig at vurdere om to menneskers samvær

ægteskab eller registreret partnerskab

så kan borgerne blive anklaget for socialt bedrageri er det en rimelig retssikkerhed at give borgerne at overlade sådan et skøn

ankestyrelsens praksisbeskrivelse i de sidste fire

februar måned så vil vi jo også komme det der skridt videre men hvis vi går ind og

lov hvor der ikke er skønsmuligheder så har man rent faktisk ikke muligheden for hele tiden at flytte fortolkningen i overensstemmelse

kommunerne fortolker begreberne forskelligt og det kan efterlade borgerne i en uheldig situation hvor de er i tvivl om reglerne og føler sig mistænkeliggjort af kommunen også ældre sagen har efterlyst at der bliver fastsat forståelige

sagen foreslår til forenkling af reglerne på området

har en selvstændig bolig med egen

og andre sædvanlige forbrugsudgifter til boligen

og vi undgår at ende i et overvågningssamfund hvor kommunerne begynder at kontrollere borgerne helt ind i soveværelset liberal alliance kan således støtte

stoppet i de tilfælde hvor det foregår

man selvfølgelig skal overholde et princip om borgernes retssikkerhed det er også baggrunden for at det det konservative folkeparti har sagt nej til en række af de forslag som kommunerne havde for ligesom at kunne afdække socialt bedrageri i større omfang jeg synes at ministeren kom med en glimrende redegørelse hvor ministeren forklarede

set har nogle regler i dag som giver mulighed for at man kan lave en konkret

vurdering i de enkelte sager for det er der

at udviklingen betyder at samlivsforhold ændrer sig men at det er et problem at reglerne bliver fortolket og forvaltet forskelligt i de enkelte kommuner derfor synes jeg at det er tilfredsstillende og jeg synes at det er godt at ministeren

stilling til det og har sat et arbejde i gang i et udvalg som netop skal kigge på det tværministerielt og også at der kommer en vejledning på området så vi kan sikre os at reglerne sådan set ikke forvaltes forskelligt i de enkelte kommuner men

større grad af ensartethed mellem landets

har vi også en klar forventning om at udbetaling danmark kan være med til at sikre at der sker en mere ensartet forvaltning

ser nogle af de tilfælde hvor der er nogle der i den grad

trådt på deres retssikkerhed med de ting

kan det konservative folkeparti ikke støtte beslutningsforslaget fra enhedslisten

sine forventninger til noget som vi ikke ved hvad er jeg vil hellere have at ordføreren forklarer sig og forholder sig til det konkrete

eller ej eller om man lever i et ægteskabslignende forhold

kan støtte det forslag der er fra enhedslisten og så synes vi det er positivt at ministeren tager initiativ til at sætte udvalgsarbejdet i gang plus at der skal laves en vejledning så vi sikrer en mere ensartet forvaltning kommunerne

hører fra enhedslistens ordfører i andre sammenhænge man skal være mere åben for at folk lever sammen

det væsentligt at den enkelte borger ved hvad vedkommende skal forholde sig til ligesom

reglerne bliver forvaltet ens landet over

man fortolker reglerne forkert og derved også undergraver borgernes retssikkerhed mens man i andre dele af landet faktisk godt kan finde ud af at forvalte reglerne efter hensigten derfor synes jeg positivt at ministeren har sat et arbejde i gang

udarbejdes en vejledning på området hvilket

og enlig pensionist det er der i allerhøjeste grad brug for det er et synspunkt som enhedslisten bestemt ikke står alene med

har vi en lang række organisationer og eksperter der har givet udtryk for at der må skabes klare regler på det her område det gælder for eksempel dansk

sytten sjællandske kommuner i forening ældre sagen den sociale retshjælp og fremtrædende eksperter

det er også holdningen bredt i kommunerne jeg vil gerne henvise til kmd analysen fra maj to tusind og tolv som viste at omkring tre fjerdedele af kommunerne vurderer at enklere love og regler vil have stor effekt

bekæmpelsen af socialt bedrageri problemet med de nuværende regler er at de i alt for høj grad hviler på et skøn og at de bygger på en helt forældet opfattelse af hvad det vil sige at leve i et ægteskabslignende forhold

betyder det en stor utryghed for mange borgere der bliver usikre på om de gør noget forkert og som ikke kan få klar besked om hvad de må og ikke må når de henvender sig til myndighederne den enlige mor kan ikke få at vide hvor meget samkvem hun må have med eksmanden hvor meget samarbejde de må have om børnenes tarv

ven og det er i sig selv problematisk den første betingelse for at borgerne overholder reglerne er jo at de er klare og tydelige og at borgerne kan få klar besked om hvad de må og ikke må

betyder det en alvorlig svækkelse af borgernes retssikkerhed når de bliver udsat for anklage om socialt bedrageri

krænkelse af borgernes privatliv og værdighed på det her grundlag dyneløfteri kratluskeri og mangelfuld sagsbehandling er rammende betegnelser for den adfærd som kommunernes kontrolgrupper og sagsbehandlere i mange tilfælde jeg siger udtrykkeligt i mange tilfælde ikke i alle udviser i deres jagt på socialt bedrageri det blev dokumenteret i danmarks radios tv serie her i begyndelsen af året jeg vil også henvise til statsforvaltningen midtjyllands undersøgelse af firs sager hvor seks kommuner havde stoppet kontanthjælpen til borgerne der var fejl i seks og halvfjerds af sagerne for det tredje fører det til at kommunerne bruger deres ressourcer forkert klare regler ville frigøre ressourcer til at løse et problem der sandsynligvis er lige så stort nemlig kommunernes egne fejludbetalinger jeg henviser til deloittes analyse der blev omtalt i ugebrevet a4 i januar

som vurderer at kommunerne kunne hente to milliard kroner på denne konto altså klarere regler og det er fire gange mere end de får ind på kontrol af borgerne for det fjerde svækker det jo helt grundlæggende borgernes tillid til myndighederne generelt set borgerne oplever i højere og højere grad kommunerne som en modstander eller i hvert fald ikke

hvor man kan få hjælp til at gøre det rigtige problemet forstærkes af at myndighederne jo blot skal sandsynliggøre at borgerne begår socialt socialt bedrageri og at de på den baggrund kan stoppe borgernes sociale ydelser og kræve dem tilbagebetalt det er herefter op til borgeren at anke sagen og bevise sin uskyld gennem et langstrakt

meget udsatte borgere ofte må leve på et eksistensminimum indtil sagen bliver afklaret mange borgere giver op på forhånd problemet bliver jo endnu større når regeringens forlig med højrefløjen om kontanthjælpsreformen træder i kraft fremover

også samlevende kontanthjælpsmodtagere blive udsat for mistænkeliggørelse og vilkårlige afgørelser det er på høje tid vi får gjort noget ved det her problem derfor foreslår enhedslisten at regeringen pålægges at fremsætte lovforslag eller foretage de nødvendige ændringer af administrative forskrifter som kan klargøre reglerne vi mener man skal tage udgangspunkt i ældre sagens forslag som siger at man reelt er enlig hvis man har en selvstændig bolig som egen folkeregisteradresse hvis der er tale om en reel bolig med tilhørende almindelige forbrugsudgifter og hvis det kan dokumenteres at man selv betaler de almindelige forbrugsudgifter denne definition kan bruges

enlige forsørgere som enlige pensionister den vil skabe fuldt dokumenterbare objektive regler den vil give en masse borgere ro i sindet den vil løfte borgernes retssikkerhed mange meter den vil frigøre ressourcer i kommunerne som kan bruges til en bedre service

der kan føre til ægteskab eller registreret partnerskab efter dansk ret dermed har man ikke løst det himmelråbende paradoks at forældre og børn der deler bolig og økonomi samt beboere i et kollektiv ikke anklages for socialt bedrageri hvorimod en enlig forsørger der tager på ferie med børn og eksmand risikerer at blive det ligesom den enlige pensionist der spiser lidt for mange gange sammen med sin ven den slags dobbeltmoral er dybt krænkende for retsfølelsen ankestyrelsen ændrer da heller ikke på det helt grundlæggende retssikkerhedsmæssige problem at myndighederne ikke skal føre bevis for at der er tale om et ægteskabslignende forhold problemet er jo at denne lovgivning bygger på regler som blev skabt i nitten fem og tyve da ligestilling ikke var på dagsordenen

samlivsformer som er blevet almindelige og udbredte i dag blev betragtet som den rene utugt og anormalitet det er på tide vi får gjort op med det jeg kan jo så forstå at alle folketingets partier på nær liberal alliance ikke kan støtte vores forslag

et stykke tid og det bliver spændende at se hvad der kommer ud af det vi må håbe på at disse nye vejledninger kan hjælpe noget på det selv om jeg er lidt bekymret over de meldinger jeg har hørt i dag men det er klart at enhedslisten jo også meget gerne

og hvis vores beslutningsforslag og diskussionen om det har medført at der kommer en lidt skarpere forståelse for

kompensationen skal stå i et rimeligt forhold til den ydelse borgeren ikke har fået adgang til under klagens behandling

klagen har været under behandling

kommune der har truffet afgørelsen der skal betale kompensationen et mål med

at motivere kommunerne til hurtigt og effektivt

afgørelser og kompensationen skal endvidere virke som et plaster på såret til borgeren

linje med b otte og tres om opsættende virkning som blev behandlet i folketinget for kort tid siden og mit syn på de to

borgeren skal kunne regne med at få afgørelser der er i overensstemmelse med loven og

gerne vil bruge er jeg derimod uenig i borgerens retssikkerhed skal i centrum men jeg tror ikke at økonomisk kompensation er det rigtige redskab til at sikre at flere kommuner træffer de rigtige afgørelser i første omgang

må være at vi som politikere har tillid til at kommunerne har viljen til at træffe de lovlige afgørelser og kommunerne skal sikre at borgeren

her indgår naturligvis en balance mellem de faglige og de økonomiske vurderinger vi skal imidlertid hjælpe kommunerne til at blive bedst muligt klædt på til at træffe de rigtige afgørelser så borgerne med det samme kan få den hjælp de har ret til

senere år været arbejdet på at understøtte at kommunerne træffer de rigtige afgørelser i første instans på det sociale område ankestyrelsen har for eksempel i marts to tusind og tolv lanceret en juridisk hotline på sin hjemmeside som giver juridisk vejledning til sagsbehandlere i kommuner og nævn ankestyrelsen har også forbedret sine principafgørelser med vægt på at tydeliggøre rækkevidden og betydningen af de enkelte principafgørelser

og understøtter lovmedholdelighed i sagsbehandlingen der gennemføres også løbende formidlingsprojekter og praksisundersøgelser

aftalen om en forenklet klagestruktur er det aftalt at der skal ske en øget systematisk rådgivning af kommunerne fra ankestyrelsen

i gang med om kommunernes brug af serviceniveauer undersøgelsen forventes at ligge klar ved årsskiftet

vil blive kortere og mere ensartede når et nyt ankecenter i aalborg er fuldt etableret en nedbringelse af sagsbehandlingstiden vil alt andet lige betyde

et særskilt mål er kortere sagsbehandlingstid i principielle sager

de principielle afgørelser der skal vejlede alle kommuner kommer hermed hurtigere ud til kommunerne og på den måde kan flere afgørelser også træffes hurtigt og rigtigt i kommunerne i første omgang der tages altså allerede rigtig mange gode initiativer for at styrke kommunernes sagsbehandling så borgerne kan få den hjælp de har ret til i første instans og så borgerne undgår at skulle igennem den rigtig ærgerlige situation det er at skulle klage en kompensationsordning som foreslået vil på flere måder være uhensigtsmæssig ordningen vil blandt andet medføre store administrationsudgifter også udgifter til blandt andet individuel beregning af kompensationen i de enkelte sager hertil kommer at et lovforslag om at kommunerne fremover skal betale kompensation til borgere i klagesager formentlig vil medføre en økonomisk kompensation til kommunerne så det i sidste ende bliver staten og ikke kommunerne der kommer til at betale og navnlig

egentlig også min opfattelse at en kompensationsordning ikke vil gøre kommunerne dygtigere til at træffe flere rigtige afgørelser i første omgang

afslutningsvis vil jeg sige at jeg deler ønsket om at sætte borgerens retssikkerhed i centrum det skal være sådan at borgeren kan regne med at få en afgørelse der er i overensstemmelse med loven men det er måske med nogle andre redskaber og på den baggrund

simpelt hen tænker i de her baner i forhold til

sparer den her ydelse mens klagesagen

har fået de her henvendelser om at der er store problemer i forhold til

blandt andet som følge af den strukturændring man har lavet i form af statsforvaltningerne derfor har regeringen lavet en ny aftale om en bedre klagestruktur sådan at man for fremtiden skal få sine klager behandlet hurtigere og hvor vi fokuserer på at borgerne skal have de rigtige ting i første omgang

være det der er det vigtige at kommunerne bliver klædt på til at kunne give borgerne den korrekte ydelse den korrekte hjælp i første omgang så man er fri for alt det der med at man skal ud i en klagesituation derfor har vi arbejdet ad det spor der handler om at kommunerne skal hjælpes til at træffe de rigtige afgørelser og forenkle klagesystemet så borgere der alligevel oplever at de gerne vil klage får en hurtigere afklaring end

at kommunerne ligesom kan tænke i at

klagesagen kører det er jo derfor dansk folkeparti fremsætter det her beslutningsforslag det er jo netop for at undgå og for at forebygge at man ligesom

er ministeren så ikke enig i at der lige

som fik medhold i horsens kommune

kommunen ligesom har vurderet at hun skulle have hjælp efter en § tre og firs altså

have kommunerne bliver klædt bedre på til at træffe de rigtige afgørelser i første omgang så der ikke er grundlag for at klage men hvis borgeren oplever

jo mulighed for som et selvstændigt punkt at klage

når man som borger kunne betragte det som et afslag som man kan påklage så vi har jo allerede i forhold til de regler der er og også de ændringer vi har lavet taget højde for at systemet skal være bedre set fra borgerens

sige til kommunerne at de skal betale økonomisk kompensation så tror jeg bare det vil føre til at der vil komme mange flere klager og det tror jeg ikke vil være godt for den enkelte borger jeg vil hellere have at kommunerne bliver bedre til at træffe de rigtige afgørelser og at klagesystemet kommer til at fungere bedre

ikke kan finde ud af at træffe de rigtige afgørelser og det er vi

som det her i lighed med det som enhedslisten

forleden dag

ellers er meget moderne her i samfundet nemlig et økonomisk incitament til kommunerne om at træffe de rigtige afgørelser med det samme så jeg forstår ikke hvorfor det skulle være så slemt ja ja hvis kommunerne ikke kan finde ud af det kommer de til at betale ved kasse et men så kan det jo være at de lærer det så jeg savner altså en ordentlig begrundelse for at man afviser

er jo en slags dummebøder til kommunerne når kommunerne har udført det som vi har bedt dem om nemlig at foretage et skøn

og afgørelser men man ender med at træffe en beslutning hvis borgeren ikke er

i den beslutning kan borgeren påklage

træffe en afgørelse og som inden for en

om det var ret og rimeligt og om det svarede til det borgeren var berettiget til vil så efterfølgende hvis

kommunen taber sådan en sag få at vide at så skal man betale så skal man regne ud

gælde alle steder hvor det offentlige foretager skøn at man som borger skal

jo hvis de laver en fejl så det er vel rimeligt nok hvis man vil opdrage kommunerne så vil jeg bare sige

til ministeren ja vi skal som udgangspunkt tro på at kommunerne træffer lovlige afgørelser uden at kende statistikken tror jeg også at de gør det i meget stort omfang

så det her skal vel ikke opfattes som et forsøg på mistænkeliggørelse men jeg vil da gerne lige en gang til henvise til

seks kommuner firs sager i alt hvor hvor disse kommuner havde stoppet kontanthjælpen til borgerne der var fejl i seks og halvfjerds af sagerne og sådan har der jo været mange eksempler så mon ikke det var en god idé at man ligesom også tog

jeg synes ikke rigtig at ministeren

lidt over tid hvordan omgørelsesprocenterne er jeg synes at man skal have med in mente når man

kommunerne har mulighed for at have lokale serviceniveauer det har vi givet dem lov til og den mulighed skal de have men de lokale serviceniveauer skal holde sig inden for servicelovens rammer og derfor sidder man ude i kommunerne og foretager de her skøn det er fuldstændig lovmedholdeligt at de gør det og det skal de også have mulighed for at gøre vi skal bare sørge for at hvis der er nogle borgere som ikke får det de er berettiget til så får de

og der vil min indgangsvinkel til at give borgerne den rigtige hjælp være at

og hjælp de har behov for forslaget går ud på at give økonomisk kompensation til borgere der har klaget

under sagsbehandlingstiden går glip af en støtte og hjælp de efter afgørelsen erklæres berettigede til det er er et sympatisk forslag men i venstre mener vi alligevel ikke at det

det bedste forslag for at imødekomme de borgere vi taler om udgangspunktet er jo at vi har tillid til at kommunerne træffer de rigtige afgørelser over for borgere når borgere står med et problem

statistikken i langt størstedelen af sagerne

det aldrig er optimalt for nogen når der træffes forkerte afgørelser og derfor er vi også helt enige i målsætningen om at de

rigtige afgørelser skal ske i første omgang og borgerne

i den forbindelse er er der sådan set nogle muligheder for at forbedre det eksisterende system det er for eksempel meget væsentligt at borgerne i dag allerede har mulighed for at få forlænget støtten hos kommunen så den ikke fratages borgeren under sagsbehandlingen

jeg synes kommunerne skulle benytte sig af i højere grad så er der også lanceret en række forskellige tiltag som

ministeren netop nævnte jeg tænker her på den juridiske hotline på hjemmesiden som

sikre at sagsbehandlerne i højere grad får og har den nødvendige viden til at træffe de rigtige afgørelser det handler også om som

principafgørelser med vægt på

rådgivningen af kommunerne fra ankestyrelsen på baggrund af de klagesager vi allerede ser så man kan sige at b en hundrede og ti som dansk

men vi vurderer ikke at det er den bedste vej

er jo en vurdering af

vil ske med antallet af klager hvis vi

vil det stige

skattekroner skal gå til altså øgede

og udgifter og det fører heller ikke nødvendigvis til at kommunerne

træffer nogle flere rigtige afgørelser

at de gør så på den baggrund

mener vi at der er andre måder hvorpå vi kan arbejde med at få kommunerne til at træffe

mig at høre venstre om jeg forstår ikke rigtig at venstre ikke

ikke til at koste kommunen noget i den sidste ende fordi det

de alligevel skulle have leveret så på den måde

tillid det handler jo om at somme tider får nogle

ikke er opmærksomme nok men jeg mener at det er forskelligt fra kommune til kommune der er nogle kommuner

rigtig gode til at overholde lovgivningen intentionen i lovgivningen og til at have dialog med borgerne om

andre kommuner der udmærker sig ved at have

at vi skal indføre en kompensation og vi frygter altså øgede

prøvekøre de her sager vi har jo hørt om at

mener at kommunerne vil prøvekøre de her sager

begrundelse men har venstre selv

fører til færre eller flere klager jeg frygter at det fører til

en eller anden form for brugerbetaling for at få adgang til at klage det synes jeg ikke er skitseret nogen steder

det får man allerede i dag eller også får man med det her forslag

en gevinst så det kunne jo også godt føre til at vi

set kommer til at bruge meget tid på behandling af klagesager og det er vel ikke det der er meningen

at kvittere for at dansk folkeparti ønsker at

den lille blok tak minister

kvittere for at dansk

overhovedet sætter det her på dagsordenen jeg tror vi alle sammen er meget meget optaget af at at borgerne skal have

at man skal have lige præcis det som man er

mere men bestemt heller ikke mindre

og meget af det jo heldigvis bredt sammen her i salen at forbedre

at borgerne får den rigtige indsats i første omgang for det må jo være det

som som skal være vores vores fremmeste mål og som skal være udgangspunktet og der tror jeg at de ting som vi har sat i gang i forhold til

få forbedret

indsatsen fra ankestyrelsen blandt andet

med deres nye juridiske hotline som

ankestyrelsen nu udsender sine principafgørelser på en ny måde sådan

daglige sagsbehandling så er der den voksenudredningsmetode som ministeren har lavet sammen med kl

foruden en en række andre tiltag

af den nye klagestruktur

regeringspartierne har lavet sammen med liberal alliance og sammen med enhedslisten som lige præcis handler om at vi skal have forenklet adgangen at vi skal kunne pille principafgørelserne ud

at behandlingen af dem bliver hurtigere

at behandlingen er rigtig i første

de kommunale folk som sidder derude både

politiske mandater og de folk som er ansat i kommunen blandt andet som sagsbehandlere

også allerede sådan i dag at hvis man hvis man handlede culpøst tror jeg det hedder

ulovligt i dag men i et sagsbehandlingssystem hvor vi jo forhåbentlig stadig også med den sidste behandling in mente er enige om at der skal være plads til et konkret og individuelt

hvor der er stor forskel på borgerne så vil der nogle gange blive begået en fejl derfor har vi klagesystemet og derfor har vi gjort ganske store krumspring

netop for nylig for at få forbedret klagesystemet jeg tror at det er vejen frem frem for

at opfinde dummebøder til kommunerne det tror jeg ikke at de i sig selv

det skal være vejen frem tror jeg til at vi sammen bliver bedre til at

så skulle jeg hilse fra

og holde sin tale og sige at sf

er mere i det og det ved ordføreren også godt så hvis vi bare lige kan få det på plads

før og har haft nogle udgifter og de har måske også været ude at tage lån i banken for at få

at vores socialrådgivere og sagsbehandlere er nogle røvere

og indstilling til kommunerne hvis vi overhovedet vil have dem ellers skal vi jo nedlægge dem er at de sådan set også ønsker at gøre det rigtigt i første omgang

det vi så skal påse er at man handler inden for lovens rammer og

har vi et klagesystem som fungerer endda i en grad så hvis man har handlet

har det også allerede konsekvenser i dag det tror jeg er den

som ordføreren hentyder til er undertoner eller

også borgernes og selvfølgelig også kommunernes

breve og bliver gjort opmærksom på nogle ting så bliver vi nødt til at handle

det her er endnu et redskab i værktøjskassen

broderparten af dem jeg taler med først

at få den rigtige indsats fra starten det

jeg siger lad os nu prioritere alle vores kræfter og alle vores begrænsede økonomiske midler

frem for på at opfinde forskellige avancerede bødesystemer

udregninger og besparelser lad os nu bruge kræfterne

tilbuddet til borgeren det tror jeg er

det som først og sidst vil være vil være allermest til gavn for borgeren så jeg er enig at vi jo er nødt til at handle

gået i gang med at få forbedret sagsbehandlingen i kommunerne få forbedret den hjælp de

fra ankestyrelsen få forenklet det klagesystem vi har

er den sympatiske intention

løsningen rigtig løsningen er således også her at kommunerne skal gøres bedre til at træffe den rigtige afgørelse men det er der

for i højere grad at gøre dem i stand til løsningen er derimod ikke mener vi at pålægge kommunerne at yde en økonomisk kompensation når de begår fejl altså en slags bødeordning

kommunerne begår fejl eller ulovligheder i ret mange tilfælde

det formentlig betyde

være nødt til at kompensere kommunerne eller at kommunerne vil blive yderligere presset på økonomien på det sociale område

kan jo kun gisne om om det så vil skabe bedre afgørelser

heller ikke at truslen om

tilbage i en slags bødeordning vil få kommunerne til

agere anderledes vi tror tværtimod på at det netop gøres ved

at gøre kommunerne i stand til at træffe de rigtige afgørelser for det tror vi sådan set det de rigtig gerne vil derfor

i problemstillingen og man skal også fortsat arbejde for

afgørelser hurtigere

er uenige i løsningen og derfor

så godt som de kan men siger ordføreren dermed

alle henvendelserne også fra handicaporganisationerne

vi gerne vil det som vi har taget tiltag i retning af

til gavn for borgeren i forhold til det andet spørgsmål

mener at det her er løsningen

set meget simpelt vi mener at det er en anden vej man skal gå for at få kommunerne til at træffe de rigtige afgørelser

udfører deres arbejde samvittighedsfuldt

tror at man begår fejlene overlagt og derfor tror jeg ikke at

en præventiv løsning med den her kompensationsordning eller bødeordning eller hvad man nu kalder det

tidligere har stillet under det tidligere folketingsflertal og også en enkelt gang alene

det blev kaldt en godtgørelse på det tidspunkt men

hvordan man kunne forbedre borgernes sociale retssikkerhed og derfor er det dybt skuffende at se repræsentanterne for de tre regeringspartier afvise

med nogle begrundelser som de jo så burde have ført i marken dengang

vi synes det er yderst rimeligt og nødvendigt at stille sådan

i sig selv skulle løse problemet men det er et af mange håndtag der kunne forbedre kommunernes sagsbehandling og vi har jo fået bekræftet i debatten her i dag at det er der i allerhøjeste grad brug for jeg tror det var ministeren eller også var det den socialdemokratiske ordfører der sagde at man har en omgørelsesprocent på

omvendt betyder det jo at mange at klagerne får medhold

og det siger jo noget om at kommunerne ikke gør det godt nok uanset om det så er af ond vilje eller fordi reglerne ikke er klare eller hvad ved jeg

så er det jo rimeligt at kommunerne

hvis man har truffet en forkert afgørelse og der må jeg sige

der ligger hos alle de partier der afviser det

opfattelse af at det er sandsynliggjort at der foregår for eksempel socialt bedrageri

stoppe borgerens ydelse mens borgeren så må anke den her sag det kan tage måneder hvor borgeren lever uden indtægt eller for en meget meget nedskåret indtægt i forhold til hvad borgeren havde før det er ofte borgere der jo

på kommunens mistanke om at der foregår noget ulovligt

borgeren har lidt tort og svie

men det er bare helt i orden der sker ikke noget for den myndighed der åbenbart har truffet en forkert afgørelse jeg tror helt klart

en begmand eller en dummebøde

hvis kommunerne sørger for at træffe de rigtige afgørelser så vil de jo ikke få ret meget administrativt

få udbetalt de her godtgørelser eller kompensationer

oplyst om det men det siger jo også noget om at så kan

jo ikke være den helt store katastrofe

ministerens eget parti tidligere var med til at

den der begmand eller dummebøde så hvor stort er problemet egentlig ved at vedtage det forslag der ligger

har foretaget et skøn men hvor man kan

det synes jeg bare er en anden situation og der vil jeg langt hellere arbejde ud fra det der handler om at hjælpe kommunerne til at blive så dygtige at de træffer de korrekte afgørelser så borgeren får den korrekte afgørelse i første omgang

ud i en klage jeg synes ikke vi skal arbejde henimod at få et system

andet eller det tredje system hvor man ikke synes at man har fået

det vil altså alt andet lige føre til et offentligt danmark med en masse klagesager hvor man måske ikke bruger pengene på at udvikle den offentlige velfærd men på at behandle klager det synes jeg

man kunne jo godt gøre begge dele og hvis man nu var rigtig god til at hjælpe kommunerne

ville der jo ikke opstå ret mange sager så ville det jo kun

de helt klare sager hvor kommunerne ikke kan finde ud af at rette sig efter nogle klare retningslinjer fra ankestyrelsen eller

vejledninger herindefra og så er problemet ikke så stort

det synes jeg bare er en forkert indgangsvinkel at have til det jeg vil langt hellere have at borgeren tænker min kommune bruger alle sine kræfter på at træffe rigtige og gode beslutninger men hvis de

at der er systematik og ensartethed over hele landet så jeg ikke skal finde mig i at læse om at borgere som står i præcis den samme situation som jeg

i landet får en anden behandling så hvis man ser det fra borgerens synspunkt men

at borgeren skal have den bedste hjælp og det får de ved at kommunerne bliver styrket i at kunne træffe afgørelserne

at klagesystemet bliver gjort smidigt det er i

beslutninger som følge af serviceloven i liberal alliance er vi således meget positive over for forslaget og ser det i forlængelse af b otte og tres fremsat af enhedslisten som vi behandlede i begyndelsen af maj

at kommunerne foretager det der kaldes for en konkret individuel vurdering af hvad den enkelte

af behov men desværre oplever vi jo særlig når det drejer sig om borgere med med handicap at der har været nogle rigtig kedelige eksempler på

borgere er kommet alvorligt i klemme det kan være borgere som i den grad har behov for det der kaldes for

vil sige hjælp fire og tyve timer i døgnet for at kunne leve et liv i egne rammer hjemme i egen bolig eller det kan være at man

behov for et hjælpemiddel for at kunne passe sit arbejde og for at kunne begå sig og for at kunne leve et liv som alle mulige andre mennesker som ikke har det samme handicap

fjerne en ydelse eller har truffet en afgørelse som har stor betydning stor betydning for

at det her forslag er sympatisk

for ikke ret lang tid siden for få uger siden behandlet et andet forslag inden for samme genre nemlig et forslag om at man skal have en øget grad af opsættende virkning når det drejer sig

stor betydning når man så fratager

som det konservative folkeparti kunne støtte det var et forslag fra

vil vi langt hellere arbejde med opsættende virkning så

at man har truffet en forkert beslutning i kommunen frem for at

arbejde med kompensation så det er baggrunden for at vi kan støtte forslaget her men langt hellere vil arbejde med opsættende

kompensation til borgere i tilfælde hvor ankestyrelsen giver borgeren medhold i at kommunen har truffet en forkert beslutning efter serviceloven man kan sige at det som enhedslistens beslutningsforslag måske ikke redder

gør det her beslutningsforslag så det ene afholder vel ikke

det synes jeg er langt bedre end at borgeren skal vente i rigtig mange måneder på at klagen bliver behandlet det kan være det tager endnu længere tid

synes egentlig det er bedre at man kan beholde sin hjælp og samtidig klage end at man

er afhængige af de hjælpemidler og den ydelse som de får tildelt af kommunen

er sket en beskrivelse af målgruppen i

medhold i sidste ende jo ikke lide nogen svie og smerte havde jeg nær sagt i den periode når vi støtter det i dag er

opsættende virkning gælder det kun inden for den ramme som enhedslisten foreslog altså på handicapområdet hvis man kan sige det sådan

i den plejefamilie hvor man er anbragt eller på den døgninstitution indtil klagen er behandlet

negativ betydning for barnet hvis det viser sig at den afgørelse kommunen har truffet er

skadeligt for barnet så at komme hjem til en familie hvor barnet absolut ikke skal være der ser jeg noget af det samme i forhold til mennesker med handicap hvor de virkelig er afhængige af

og som de kan få efter serviceloven jeg kan ikke afvise at der kan være andre områder hvor der også er mennesker som virkelig er afhængige af hjælp fra det offentlige og hvor man kan opleve

mener vi jo i dansk folkeparti at det er rimeligt hvis en kommune træffer en forkert afgørelse og borgeren får medhold

skal i dag træffe afgørelse ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens forhold på baggrund af den gældende lovgivning virkeligheden er også at kommunernes økonomi kan være en faktor

afgørelsen når kommunerne skal have økonomien til at hænge sammen

at nogle kommuner prøvekører de her sager

er derved nogle uhensigtsmæssigheder som dansk folkeparti ønsker at rette op på med det her beslutningsforslag og kompensationen skal tjene to formål for det første

klagesagen har kørt for det andet skal det være et forebyggende element og et signal om at man skal være omhyggelig med at træffe de rigtige beslutninger i første omgang der er i dag flere muligheder for at hjælpe kommunerne med at træffe

kommunerne kan hente hjælp og rådgivning i

kommunerne den myndighed som har truffet den forkerte beslutning skal afholde

kompensationen skal stå i et rimeligt forhold til det

ankestyrelsen der skal udmåle kompensationens størrelse dansk folkeparti er overbevist om at sådan en kompensationsordning i forbindelse med en klagesag vil være en motivation for kommunerne til hurtigt og effektivt at træffe de rigtige afgørelser et eksempel

har været omtalt i en række medier

nede fra min plads i folketingssalen det var line myrup som fik medhold

muskelsvind og som vandt den her sejr

som efterfølgende kan komme flere andre mennesker med handicap til gode det handlede om at

og og hun fik så færre timer

fået ankestyrelsens ord for at det ikke var i orden

jo netop for at undgå disse sager at vi i dansk

at kompensation vil være en effektiv og

se om hun kunne købe hjælp et andet sted

større opbakning til beslutningsforslaget

den rigtige hjælp i første omgang og det er vi da så enige om herinde i folketinget det er vigtigt at borgerne får den rigtige hjælp i første omgang så jeg er

noget lignende sammen med enhedslisten og så er det jo lidt underligt at man ikke

det som endnu et redskab i værktøjskassen

har vi jo fået rigtig mange henvendelser

har en oplevelse af at kommunerne prøvekører sagerne bevidst og det handler ikke om

at vi mener at de ude i kommunerne er onde eller at socialrådgiverne

ofte en kultur i socialforvaltningerne og det handler jo også om at

jeg godt takke for den debat der har været i dag og også tak til liberal alliance som jeg tænker også

at gøre det endnu bedre for borgerne ude i kommunerne tak for

sine bånd til den familie der kan være

der retter bagud og mod noget familie som

hvis de kan anvendes for barnet på nogen som helst måde

allerede sådan i lovgivningen at kommunerne er forpligtede til at overveje hvordan familie og netværk kan

i sager om særlig støtte til børn og unge og det er nævnt flere steder i serviceloven

foreslår at man skal anvende en enkelt metode som hedder familierådslagning familierådslagning er sådan set en rigtig god metode

barnet og omkring hvordan man kan støtte op om barnet og familien på en god måde

der er nogle kommuner som bruger nogle andre metoder der er eksempelvis københavns kommune som primært bruger den metode

og andre kommuner som bruger en metode som hedder såkaldt inddragende netværksmøder hvor man også mødes for at skabe fælles mål for indsatsen i samarbejde med familien

lovgive om at vi skal anvende én bestemt metode når der findes flere metoder der gør præcis det som dansk folkeparti gerne vil

skrevet ind i lovgivningen

for eksempel er princippet om at understøtte familiemæssige relationer og andet netværk fremhævet i servicelovens § seks og fyrre der er formålsparagraffen vedrørende særlig støtte til børn unge og deres forældre og kommunerne har også som led i den børnefaglige undersøgelse den som vi altid omtaler som § halvtreds undersøgelsen

pligt til at afdække barnets eller den unges familiemæssige situation og andre relationer

brug af de metoder som de har gode erfaringer med når de virker lige så godt jeg kan også oplyse at vi blandt andet afholder kurser om forældresamarbejde som er meget efterspurgt af kommunerne ligesom der også er mulighed for konsulentstøtte

kan også oplyse at jeg har bedt ankestyrelsen foretage en undersøgelse der skal afdække hvordan kommunerne arbejder systematisk med at inddrage og afdække ressourcer hos familie og netværk og belyse hvordan inddragelsen af netværket og samværet fungerer set fra barnets perspektiv det er min forventning at de undersøgelser kan give os et bedre grundlag for at vurdere om der er behov for yderligere tiltag

man kan overveje på mange områder

ministeren at hvis det handler om at det er fordi man ikke kun vil bruge en metode

at man vil bruge flere metoder

vi da villige til i dansk folkeparti at vi kan skrive ind at kommunerne skal anvende en af de metoder der forefindes om det er netværksmøder familierådslagning eller noget andet så vi er sikre på

netværkets ressourcer så det er vi da villige til at

sammen med ministeren hvis ministeren også er villig det handler jo sådan set om at vi får sikret at

familierådslagning er en god og en anerkendt metode men den kan

og derfor vil det være op til en kommune at vurdere

er at overveje hvordan familie og netværk kan inddrages i sager om særlig støtte til børn og unge og derfor er det indskrevet i serviceloven så det er

er rigtig mange klager hvor både forældre og bedsteforældre og andre personer i de anbragte børns netværk klager over at de ikke har samvær med børnene og

børnene der klager over at de ikke har samvær

være at ministeren kan redegøre for det

fordi så viser det jo i hvert fald at der er nogle ting der kan forbedres

i gang med med forældreansvarsloven

af det i den revision vi lavede af forældreansvarsloven vi har også i forbindelse med tilsynsreformen som snart bliver vedtaget her i folketinget aftalt med hinanden og

alle folketingets partier at når

skabe noget fordi det er så vigtigt for os alle sammen som mennesker at have rødder

endelig gjorde den her regering da den trådte til det at vi

som vi ikke synes at de havde tidligere så det her er en dagsorden der ligger regeringen meget på sinde og

familierådslagning er et møde hvor barn forældre familie venner og støttepersoner kan undersøge om familien selv kan hjælpe med at løse barnets problemer

at få flere netværksanbringelser

barnet anbringes i pleje i barnets eget netværk det kan for eksempel være bedsteforældre eller en onkel eller en tante eller en anden person som barnet kender i forvejen og føler sig tryg ved

man derfor at barnet ikke fjernes fra sit vante miljø og omgivelser som det ofte er tilfældet hvis barnet skal flytte ind på en institution eller til en fjern og ukendt plejefamilie

meget vigtigt at vi fastholder barnets tilknytning til dets netværk

det som venstre finder problematisk

er at det fjerner metodefriheden det fjerner at man skal tage udgangspunkt i det enkelte barn og se hvad

for en metode der skal bruges her

tid undersøger netværket og ser om der er muligheder i netværket men det skal ikke være sådan at man lægger sig fast på en metode frem for andre ifølge loven

i loven et andet problem som som venstre ser det er finansieringen af det her

altid sådan at når man pålægger kommuner noget vil de

hvis de skal gøre det jeg forstår ikke rigtigt

i forhold til det med finansieringen

og de har jo også udtalt at det ikke koster

en rigtig god metode fordi man netop finder de her ressourcer i netværket og ofte

finder ud af hvilke problemstillinger der er og man får

inddraget i de her sager tror ordføreren ikke at der er mange steder

ikke anvender de her gode metoder der

som netop afdækker netværkets ressourcer jeg tænker på

ikke mener at der er mange kommuner hvor man simpelt hen ikke får

det bedre de er allerede i dag forpligtet til

at fjerne metodefriheden tror jeg ikke gør at kommunerne i højere grad

opgave at sørge for at en anbringelse sker så nænsomt som muligt og under størst mulig hensyntagen til barnets tarv sådan skriver forslagsstillerne i beslutningsforslaget og ja

helt enig i den holdning der ligger bag ordene i disse situationer har vi som samfund et stort ansvar og her må vi ikke svigte også budskabet om at inddragelsen af familie og netværk

der er med andre ord rigtig mange gode intentioner i forslaget men fra socialdemokratisk side kan vi ikke støtte en obligatorisk brug af familierådslagning i anbringelsessager ser man på serviceloven

og kommunalbestyrelsen skal overveje hvordan familie og netværk kan inddrages systematisk med forslaget udvælges én bestemt metode til at inddrage netværket og som ministeren lige har redegjort for

findes der flere metoder der kan være rigtig gode til at sikre at familie og netværk inddrages systematisk derfor mener vi at det kan være uheldigt at lovgive så regulerende i serviceloven som forslagsstillerne ønsker dertil kommer at man har igangsat en række initiativer som vil understøtte kommunernes brug af metoder til at inddrage familie og netværk ankestyrelsen er i gang med deres undersøgelse som vil være færdig om ikke så længe nemlig i september to tusind og tretten og her vil man afdække og give eksempler på hvordan kommuner arbejder systematisk med at inddrage og afdække ressourcer hos familier og netværk til udsatte familier

er it sagsbehandlingssystemer som understøtter en systematisk afdækning af ressourcer og inddragelse af familie og netværk

har socialstyrelsen gennem en årrække arbejdet på at udbrede brugen af metoder til inddragelse af netværk det vil sige

at opsummere vores indstilling

i beslutningsforslaget men vi kan ikke støtte det konkrete krav

at kommunerne inddrager netværket vi har haft foretræde i socialudvalget og vi har fået henvendelser om at de altså ikke altid

af forældremyndighedsindehaveren

de kun kan se dem en gang hver tredje måned i to timer

at kommunerne inddrager netværket for der er jo ikke nogen statistikker

familiemæssige relationer det vil sige at de overvejelser som man er forpligtet til at gøre sig senere

det synes jeg er en vigtig pointe at få med i forhold til hvordan loven ser ud i dag så i forhold til

hvordan det ser ud ude i kommunerne er ankestyrelsens undersøgelse jo utrolig vigtig

det er jo netop en undersøgelse som kan afdække og give eksempler på hvordan kommunerne arbejder systematisk med med det her område og

gør som vi plejer hvis vi ikke lige bliver

der står at man skal overveje hvordan man kan inddrage netværket

for at finde nogle gode løsninger

her foranstaltninger men hvis nu man ude i

hvordan kommunerne løser den her opgave synes jeg det er vigtigt at få sagt at det jo er det socialstyrelsen netop igennem en årrække har arbejdet med nemlig

man kan udbrede brugen af de rigtig gode metoder der er

har vanetænkning men dér hvor man gør tingene på den rigtige måde og på en rigtig god måde hvordan kan man få det udbredt til andre kommuner det er det jeg synes

er så vigtigt også i den metodefrihed som som venstre talte

og de som har fingeren på pulsen derude skal fra sag til sag vurdere hvilke

anbringelsessager er helt indlysende alvorlige sager sager der ofte har vidtrækkende menneskelige konsekvenser alle disse sager skal selvfølgelig enkeltvis håndteres på bedst mulig vis

at det bør være de mennesker der arbejder hands on med området derude

i forvejen er beskrevet i serviceloven qua at familie og netværksinddragelse skal foregå således kan radikale venstre ikke

som er anbragt i familiepleje genforenes med deres familier otte og tyve procent større i sager hvor der er afholdt familierådslagning så jeg tænker

lidt om at bruge de metoder der virker vi kan se hvordan det ser ud i

de bruger den her metode og i mange af deres kommuner er det også obligatorisk at bruge den her metode

at nogle af de intentioner der er i lovgivningen men som måske er lidt

hvor man ikke har brugt det er sager der ville være

også vi skal undersøge hvordan man udbreder gode redskaber

tanter og nogle onkler og mostre som ikke har mulighed for at blive inddraget i det her

at der ikke sker en anbringelse det kan også være at en bedstemor og bedstefar kan aflaste hver anden weekend frem for at barnet

og så samtidig har en aflastningsfamilie så derfor er der jo rigtig gode

det bedst mulige for barnet

familierådslagning og de andre metoder

ind i lovgivningen at man skal bruge en af de metoder så man ligesom får afdækket de her

til kommuner hvor de måske ikke bruger dem helt så meget det vi ikke

til en en person der sidder og arbejder fagligt med de her problemstillinger ude i virkeligheden

selv om du har vurderet at det i den her konkrete sag måske ikke vil være en særlig god idé at bruge familierådslagning af gud ved hvilke årsager det

skal man så bruge det her redskab fordi det er godt

om obligatorisk brug af familierådslagning i anbringelsessager

ganske præcist hvis det så er sådan at

nogle har begået overgreb mod barnet eller hvor andre har begået vold mod moren eller andet

hvad ligger der i obligatorisk brug af familierådslagning jeg synes det

familierådslagning jeg synes det er glimrende med family first jeg synes det er glimrende at man hele tiden sørger for at involvere

at involvere vennenetværket at involvere lærere eller andre som kan se barnet med de ressourcer barnet har og de udfordringer barnet har

klageret ja jeg spørger bare

få netværksanbringelserne gennemført i dansk socialpolitik

og jeg ved at socialrådgiverne

mere opmærksomme på det men der er en

sagsbehandler samtidig skal vi også huske at der er nogle situationer hvor en netværksanbringelse kan være meget meget uheldig for barnet

hele tiden holde fast i at sagsbehandleren skal have retten til at vurdere

barn så jeg og sf synes det er rigtig rigtig godt at involvere netværket vi synes det er rigtig rigtig godt at involvere familierne vi synes det er en rigtig dårlig idé at lave obligatorisk familierådslagning som defineret

beslutningsforslag fordi det giver klageret til dem der så ikke får den obligatoriske familierådslagning

arbejder målrettet i retning af at få netværksanbringelser

en plejefamilie holder op på et tidspunkt

meget ofte stadig væk eksisterer så hvordan vi får kombineret de to ting således at barnet kan have en tryg barndom og således at de

hjælpes mest muligt men forslagsstillerne skylder at fortælle hvad der ligger i begrebet obligatorisk familierådslagning medmindre man ikke skal bruge

tror forslagsstillerne seriøst at det

det eneste redskab vi kan bruge til at fremme netværksanbringelser

der findes jo også andre metoder hvor man involverer netværket uden at det er den der familierådslagning med de der helt bestemte rammer inden for hvilke en samtale skal fungere så

vi ønsker at familien skal involveres men vi ønsker ikke en obligatorisk familierådslagning

er det ikke altid børn er forskellige familier er forskellige netværkene i øvrigt er forskellige

positive over for at

er kommet men afvisende

i sin tale med at sige alt muligt om

er intentionen i servicelovgivningen

i forhold til netværket

været positiv omtale af

fordi det er en rigtig rigtig god metode så sikrer vi nemlig også at familierne

finde nogle gode løsninger sammen med

af hvordan man involverer netværket hvordan man involverer familierne

familierådslagning med bestemte typer rundbordssamtaler med bestemte typer mennesker der

det er vi jo i gang med på fuldt drøn således at man altid kan være sikker på at netværk og familie bliver involveret når det drejer sig om anbringelse

familierådslagning netop fordi

rigtig gode effekter og det kunne jo være dejligt hvis andre kommuner

det har faktisk været fremme

den er faktisk stadig ikke udbredt i alle kommuner

hvordan de kan støtte og hjælpe barnet eller den unge

halvtreds undersøgelse i § halvtreds undersøgelsen skal man afdække familieforhold venskaber og andre relevante forhold og den børnefaglige

skal også afdække familiens sammensætning sociale og økonomiske

forhold forældrenes omsorgsevne og eventuelle problemer med misbrug eller helbred der

ikke lavet en ordentlig § halvtreds undersøgelse

have at vi anvender en helt bestemt metode der hedder familierådslagning med rundbordssamtaler og mentorer der skal ind og ud og så videre

er en god idé at man laver noget obligatorisk for hvad så med de mennesker der ikke får den der familierådslagning skal man så som sagsbehandler stå i en

der bliver klaget over at der ikke kommer familierådslagning selv

skal ske med henblik på at styrke netværksanbringelser familierådslagning kan benyttes som en af flere anerkendte metoder af kommunerne til at få afdækket om der er ressourcer i netværket der kan bruges fagpersoner i kommunerne har allerede i dag mulighed for at indkalde til familierådslagning og det fremgår af serviceloven at kommunerne skal overveje hvordan familier og netværk kan inddrages liberal alliance mener at vi skal understøtte kommunernes brug af mange gode metoder

en god idé at det så skal være alle steder

vi oplever desværre at der er eksempler på børn og unge som ikke har kontakt til deres netværk som ikke har mulighed for at kunne se deres forældre

mulighed for det gennem deres kommune trods at vi sådan set har givet dem en ret til fortsat at have kontakt til

sidde og detailstyre hvordan og hvorledes de enkelte kommuner skal gå ned og udføre en sagsbehandling i hver enkelt sag

en rigtig god metode selv om den har fungeret rigtig godt i rigtig mange tilfælde og selv om der er flere og flere kommuner der kan se ideen i at lave familierådslagning at inddrage netværket så mener jeg det er ganske uhensigtsmæssigt at vi begynder at detailstyre hvordan sagsbehandlingen skal foregå fordi vi simpelt hen efterhånden laver metervare af lovgivning som har den kedelige konsekvens

skruer hovedet af folk ude i de enkelte kommuner derimod

det meget meget bedre at gå ind og støtte op med rådgivning med vejledning med kompetenceudvikling med uddannelse og ved at viderebringe de rigtig gode eksempler man har fra en lang række kommuner så man kan få gavn og glæde af det alle steder hvilket også kommer børnene til gavn

fremgå af lovgivningen at man skulle inddrage netværket meget mere betydeligt men det har vi jo

set sat fokus på med serviceloven og fokus på med barnets reform

at man inddrager familien hvor vigtigt det er at man kigger i netværket og hvor vigtigt det er at man også inddrager barnet i de beslutninger der bliver truffet og at barnet faktisk får nogle rettigheder jeg tror ikke

eller flere gange hvis der er kommuner og der er eksempler hvor

det ikke sker derimod

vil det hjælpe at vi bliver klogere på

at vi bliver bedre til at udbringe de gode metoder og at kommunerne også i langt højere grad bliver klar over hvor vigtigt det er at man lytter til børnene i de her ulykkelige sager hvor vigtigt det er man hører hvad børnene egentlig har af tanker og hvordan de egentlig oplever situationen når man beslutter sig for hvordan og hvorledes man egentlig skal anbringe det enkelte barn den enkelte unge uden for hjemmet

godt forstå at ordføreren er begejstret for metoden familierådslagning det er jeg også jeg var begejstret for det jeg så blandt andet i faaborg midtfyn men derfra og

den her begejstring skal føre til at man indfører obligatorisk brug af familierådslagning i anbringelsessager i alle landets kommuner mener jeg ikke er hensigtsmæssigt og der er flere ordførere der

været inde at pege på at det kan give nogle uhensigtsmæssigheder da det så

i sager og i situationer hvor det absolut er godt at der ikke er familierådslagning fordi der

er tale om et barn der i den grad er blevet misbrugt eller

udsat for anden form for omsorgssvigt af forældrene og hvor der

set ikke er et netværk der kan bruges men som sagt selv om intentionerne er og vi alle sammen kan se de gode ting ved familierådslagning

må vi fra det konservative folkepartis side

seksuelt misbrugt men hvis et barn er blevet seksuelt misbrugt kunne det jo godt være at der var nogen

barnets kontakt i forhold til at bevare båndet til familien

have sagt i al begejstring over den her gode metode sådan skal det være alle steder obligatorisk brug

måske ikke fået den her nye gode metode fra fåborg midtfyn med familierådslagning fordi man simpelt hen allerede

sagt fra folketingets side at det er sådan her man skal gøre det hvis vi går ind og dikterer hvad det er for nogle metoder

skal tænke ude i de enkelte kommuner så går vi glip af noget af det vigtigste inden for socialområdet

udvikling og innovation og det er baggrunden for

at vi skal værne om familien

at familie og netværk skal inddrages mere i anbringelsessager i form af metoden familierådslagning

man i fællesskab finder gode løsninger for barnet familien samt netværket giver større tryghed fremadrettet for familien netværket og barnet i familierådslagning er barnet eller den unge den vigtigste person sammen med initiativtageren skal forældrene til barnet eller den unge beslutte hvem der skal deltage i familiens netværk erfaringerne viser at familier og slægt meget gerne vil hjælpe familier som selv har været igennem en familierådslagning vil også gerne anbefale metoden familierådslagning er et møde hvor barn og forældre sammen med slægt venner og andre

personer omkring familien samles for at drøfte om der er ressourcer i netværket der kan anvendes til at løse familiens og især barnets problemer i en række kommuner i sverige anvendes familierådslagningsmodellen meget systematisk i alle sager og i nogle svenske kommuner er det et krav at der gennemføres en familierådslagning inden der tages stilling til hvilken indsats der skal sættes i værk over for et barn

hos ombudsmanden ligger rigtig mange klager hvor børn forældre bedsteforældre og andre personer i de anbragte børns netværk

eller ikke har så meget samvær som de kunne ønske sig også de anbragte børn klager hvis nogen fra netværket har ressourcer til at yde hjælp

denne mulighed jo tænkes ind i planlægningen dette beslutningsforslag understøtter den nuværende lovgivning samt socialstyrelsen

kendskabet til metoden men trods dette har vi erfaret at metoden ofte ikke bliver anvendt i det omfang den kunne samt at loven ikke altid bliver forvaltet efter hensigten i praksis så derfor mener vi at der skal yderligere til ved at gøre metoden obligatorisk sikrer vi at netværket samt familien bliver inddraget i anbringelsessager som jeg tidligere har sagt står der i servicelovens § syv og fyrre at kommunalbestyrelsen skal overveje hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og netværk og i barnets reform har barnet ret til samvær og kontakt med forældre og netværk herunder søskende bedsteforældre øvrige

men desværre vidner praksis om noget andet og vi kan se at målsætningen i forhold til netværksanbringelser halter langt bagefter vores nabolande men det kan vi gøre noget ved her i folketinget efter lovgivningen

barnet anbringes så tæt som muligt på sine vante omgivelser så kontakten til barnets vante miljø i videst

og barnet herved også kan bevare kontakten til familie og venner ofte ender barnet eller den unge i en plejefamilie eller på et opholdssted hos ukendte mennesker familierådslagning har vist sig at have en positiv effekt blandt andet er sandsynligheden for at børn og unge som er anbragt i en familiepleje genforenes med deres familie otte og tyve procent større i de sager hvor man har anvendt familierådslagning og hvor der har været afholdt det med barnets reform fik barnet ret til samvær så det blev udvidet til at omfatte søskende bedsteforældre eller andre nære familierelationer

generelt er langt fra at leve op til landspolitikernes ønske om at anbringe flere børn i netværk

at de her netværksanbringelser har en gavnlig effekt for anbragte

herved undgå at barnet skal anbringes

mener vi at tabet er uendelig stort ved ikke at gøre forsøget for barnet den unge og ikke mindst slægten og netværket og som jeg tidligere har sagt så har faaborg midtfyn kommune jo

og kommunen anvender netop metoden fordi den sikrer at der tages udgangspunkt i barnets behov formålet med familierådslagning er at gøre en tidlig og helhedsorienteret indsats for barnet

nogle kommuner har så allerede erfaret at det giver meget gode holdbare løsninger i enkelte sager når forældre søskende og det øvrige netværk inddrages så vil jeg sige til fru anne baastrup som sagde at vi

rigtig mange af de her § halvtreds undersøgelser

der været skrevet rigtig meget om og det har ankestyrelsen jo også været inde på så det kan godt være at der

er nogle ting man skal undersøge i forvejen men hvis det er at det ikke er undersøgt ordentligt og det er fyldt med fejl så virker det jo ikke i praksis jeg havde sådan set håbet at

vi på en eller anden måde kan inddrage at

være familierådslagning

vi kan bruge nogle andre metoder det vigtigste

i rigtig mange sager i de fleste sager

og kan bevare den også til bedsteforældre tanter onkler eller andre personer som er knyttet til barnet og det er desværre det vi har

viser jo lidt at man ikke altid bruger de redskaber der er tilgængelige

fremadrettet på en eller anden måde kan sikre

sikre at man i hvert fald får afdækket

familie og netværksressourcer

hvad de kan byde ind med også i forhold til

og andre lovbrud det skal bekæmpes det er vi også enige om alle sammen men det skal ske med respekt for borgernes retssikkerhed og det er alle også enige om

at det kniber med at blive enige om nogle konkrete tiltag der rent faktisk vil løse det problem at vi på den ene side skal have en effektiv bekæmpelse af socialt bedrageri og på den anden side skal respektere borgernes retssikkerhed derfor har vi rejst denne forespørgsel for at høre hvad ministeren vil gøre for at forbedre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunernes behandling af sager om socialt bedrageri jeg håber at ministeren og for den sags skyld også

partierne vil benytte anledningen til

at løfte sløret for hvad man egentlig vil gøre for at sikre borgernes retssikkerhed i disse situationer så jeg ser meget frem til

og hvor man har stille sig selv det gode spørgsmål om borgernes retssikkerhed mon egentlig ikke nu blev tilsidesat

samfund så regeringen har

snyd med sociale ydelser det danske velfærdssamfund hviler på et solidarisk princip om pligt til at yde og ret til at få hjælp når man har brug for det og derfor skal vi præcis slå hårdt ned på socialt bedrageri som handler om mennesker der får noget de ikke er berettiget til de borgere der snyder bevidst ved at have dækadresser proformaskilsmisser og fædrehoteller

og det skal vi til livs

af borgere og det er dem som risikerer fejlagtigt at blive anklaget for socialt bedrageri fordi de ikke er blevet vejledt godt nok eller har misforstået reglerne

de skal følge reglerne og det samme skal myndighederne

regler som afgrænser hvordan kommunerne må behandle sager om socialt bedrageri

for hvordan kontrolindsatsen skal foregå det er kommunernes ansvar at indhente de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger så de kan træffe en afgørelse ligeledes skal kommunen også være kritisk over for de oplysninger

indhenter for eksempel kan en anonym anmeldelse ikke stå alene som dokumentation i en sag da det ikke er til at sige hvilke motiver der ligger bag kommunerne har pligt til at oplyse borgerne om

rettigheder og pligter efter den gældende sociale lovgivning for at sikre at borgerne ved hvilke oplysninger der kan have betydning for at modtage en ydelse

skal overholdes fordi det er vigtigt at borgerne får mulighed for at rette eventuelle fejl og for at blive oplyst om hvilke oplysninger der ligger til grund for en afgørelse

har borgeren mulighed for at klage over afgørelsen eller den måde som hele

sikre borgerens retssikkerhed fordi ankeinstansen eller tilsynsmyndigheden ser på sagen med uvildige øjne netop disse regler skal sikre retssikkerheden for borgeren og jeg

seneste udmeldinger fra ombudsmanden og ankestyrelsen

at understrege vigtigheden af at overholde de her

har for nylig været ude med kritik af kommunernes metoder i forbindelse med behandling af sager om socialt bedrageri ombudsmanden udtaler at sagerne ikke bliver undersøgt grundigt nok at borgerne ikke får oplyst deres rettigheder

der aldrig kan stå alene som dokumentation i en sag myndighederne skal lytte til ombudsmandens udtalelser og følge anbefalingerne det

ældre sagen har givet udtryk for at nogle borgere ikke tør have samvær med andre af frygt for at blive anklaget for socialt bedrageri

forældre kan have godt samarbejde om deres børn og administrationen af reglerne må aldrig få den konsekvens at borgerne har grund til at frygte socialt samvær med andre ankestyrelsens principafgørelser offentliggjort den første februar to tusind og tretten

hvis man har en række af de fordele som gifte har fordelene kan være økonomiske i forbindelse med betaling af faste udgifter og udgifter til dagligt forbrug eller ikkeøkonomiske

i form af mere omfattende praktisk hjælp i hverdagen

har gennem årene selv og sammen med andre partier

ønsket om at man stopper kommunernes

sagerne hvilket jo er en naturlig følge af den ændrede klagestruktur som vi har aftalt med regeringspartierne så på det punkt er vi da glade over fremskridtet men ellers

har vi en lang række forslag som vi også tidligere har været enige med de

her på den anden side af valget hvor vi jo genfremsatte vores forslag om en social

jeg skal nok lade være med at remse hele den lange stribe op der var hele tretten forslag og det er heller ikke dem alle sammen der lige har noget med socialt bedrageri at gøre men der

som det vil være godt at få undersøgt nærmere

om socialt bedrageri og så er der

den her paragraf om uagtsomt socialt bedrageri som også kan bringe rigtig mange

de andre partier prøver at forholde sig lidt til det første er at vi skal have iværksat en ordentlig uvildig og objektiv undersøgelse af omfanget og karakteren af socialt bedrageri

sådan en findes faktisk ikke der henvises ofte

to tusind og elleve hvor det hedder at der snydes for

tolv milliard kroner om året men hvis man kigger på præmisserne for den undersøgelse

kan man ikke kalde den for videnskabelig fordi det man har gjort er

og så har man spurgt borgerne hvad de tror at andre borgere gør det mener jeg ikke man kan tillade sig at kalde en videnskabelig undersøgelse det har vi brug for fordi det ville gøre vores arbejde bedre på det område og der vil jeg gerne henvise til at man i england jo har været i stand til at gennemføre

analyser af den slags det andet forslag tyder det på at vi måske kan blive enige om og det er at der arbejdes systematisk med de ni retningslinjer som ombudsmanden er kommet med for nylig for at højne kvaliteten af kommunernes sagsbehandling alene det at ombudsmanden er nødt til at komme med

behov for at vi som lovgivende myndighed og regeringen som udøvende myndighed tager denne rapports

anbefalinger meget alvorligt og indleder en kampagne over for kommunerne for at få dem til at følge disse retningslinjer jeg hører nogle positive takter fra ministerens side på det felt og det vil vi selvfølgelig følge nøje det tredje forslag er en mere generel opfordring til at der i al lovgivning om udbetaling af sociale ydelser i bred forstand indføres klare regler og der vil jeg altså gerne henvise til den beretning

den første oktober to tusind og tolv

vigtigheden af at man i al sociallovgivning sørger for at der kommer klare regler af hensyn til borgernes retssikkerhed

så vi kan komme et skridt videre hvad det angår til slut kan jeg nævne en ting som jeg ikke forstår og det er henvisningen til at udbetaling danmark skulle være det store dyr i åbenbaringen nu mener enhedslisten jo at der er problemer med retssikkerheden i hele den konstruktion fordi den medfører udveksling af oplysninger mellem myndighederne i langt højere grad end

uden at man indhenter borgernes samtykke så det er vist lidt af

den her sammenhæng men bortset fra det

skulle kunne løse problemer på et område

det undergraver velfærdssamfundet og krænker retsfølelsen folketinget mener derfor at det er en vigtig opgave at modvirke socialt bedrageri herunder at skride ind over for de borgere der forsøger herpå folketinget konstaterer at der ikke findes en uvildig grundig undersøgelse af omfanget af socialt bedrageri og opfordrer ministeren til at iværksætte en sådan folketinget konstaterer at folketingets ombudsmand i en række afgørelser har fremført kritik af myndighedernes håndtering af sager om socialt bedrageri og at ombudsmanden i marts to tusind og tretten har udgivet ni retningslinjer til styrkelse af myndighedernes sagsbehandling og borgernes retssikkerhed folketinget opfordrer regeringen til at drøfte med de relevante myndigheder hvordan ombudsmandens retningslinjer kan forankres i praksis folketinget opfordrer regeringen til at sikre at der i al lovgivning vedrørende udbetaling af sociale ydelser i bred forstand indføres klare regler til gavn for borgernes retssikkerhed og fornuftig anvendelse af kommunernes ressourcer undskyld

vi skal alle bidrage til samfundet og det er en asocial og fuldstændig uacceptabel tilgang at have at man prøver at at malke systemet mest muligt det er heller ikke det rigtige signal at sende til dem der yder og bidrager til vores samfund at hvis man bare er smart

kan man kringle systemet og score velfærdsydelser man ikke er berettiget til det skal altid kunne betale sig at yde en indsats

skal altid være det man får mest ud af samtidig er

boligstøtte friplads i daginstitution pension sygedagpenge og handicaphjælp selvfølgelig noget

være stolte af at vores samfund kan tilbyde dem der har brug for det men det er også et grundvilkår i vores skatteyderfinansierede velfærdssamfund at vi alle yder efter evne og nyder efter behov det er derfor vigtigt at slå hårdt ned på dem der misbruger systemet på respektløs vis vi skylder skatteyderne at finde dem der snyder systemet og sætte en stopper

også at den at den generelle opfattelse i kommunerne er

manglende systematik

for mange manuelle sagsgange og manglende kommunikation mellem kommunernes afdelinger og derved

fejludbetalinger det handler ikke om socialt bedrageri men det er fejludbetalinger som

ensartet kontrolindsats på tværs af kommunerne og en række af de centrale ydelsesområder derfor hilser vi det velkommen at der er nedsat to arbejdsgrupper ministeren har allerede

kan være med til at styrke borgernes retssikkerhed og gøre det mere gennemskueligt hvad der kan accepteres både fra kommunens side og fra borgerens side

vi sådan set frem til at arbejdsgrupperne får færdiggjort deres arbejde og at vi kan følge op fra politisk side hvis der er brug for at vi enten får taget nogle lovgivningsmæssige initiativer eller at vi får styrket vejledninger eller andre ting jeg skal på vegne af

socialistisk folkeparti liberal alliance og konservative fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget finder at det er afgørende at der sættes ind over for socialt bedrageri da socialt bedrageri er dybt asocialt

velfærdssamfundet det er også vigtigt at borgernes retssikkerhed i forbindelse med behandling af sager om socialt bedrageri styrkes folketinget konstaterer at etableringen af udbetaling danmark udgør det fremadrettede grundlag for en mere ensartet kontrolindsats på tværs af kommuner og en række af de centrale ydelsesområder folketinget konstaterer at der er nedsat arbejdsgrupper som skal komme med løsningsforslag omhandlende bedre vejledninger til borgere og myndigheder og forslag til hvordan man mest effektivt kan nedbringe antallet af fejludbetalinger og snyd ved udbetalingen af ydelser regeringen inviterer

partier til et møde om status og indhold i løsningsforslagene senest ultimo august folketinget opfordrer social og integrationsministeren til gennem tilsynet med udbetaling danmark at have særligt fokus på udviklingen i klagesager vedrørende sager om socialt bedrageri så skal jeg her på falderebet hilse fra liberal alliance som ikke kunne deltage i debatten og sige at de også støtter

og jeg kan kun opfordre til at ombudsmanden gør det

jo mere åbenhed vi har om det her

så vil jeg da gerne diskutere om vi i højere grad

altså at der er

men der skal vi jo så sikre at de regler kommunerne skal administrere efter også er klare og

siger så meget om det andet end at der er nogle arbejdsgrupper der arbejder med det men hvad man sådan politisk selv gerne vil have står der ikke så meget om kunne ordføreren løfte sløret lidt

på hvilke områder der er brug for nogle klare regler sådan at kommunerne kommer til at administrere bedre til gavn for borgernes retssikkerhed og vel også til gavn for anvendelsen af kommunernes ressourcer kan ordføreren

måde familiemæssigt end man gjorde

det synes jeg at vejledningerne og reglerne skal afspejle således at kommunerne har en mulighed for at kontrollere det her og således at borgerne har en mulighed for

at reglerne ikke er klare som de er i dag

er godt nok det skal vi gøre noget ved og det har

set også en forventning om at resultatet af arbejdsgruppernes arbejde

få lavet nogle mere klare regler og nogle bedre vejledninger således at det er helt klart hvornår man som borger overholder reglerne og hvornår man ikke gør

for forespørgerne herre finn sørensen får det til at lyde som om han i hvert lidt negligerer det arbejde der allerede er sat i gang blandt andet de to arbejdsgrupper som jo

jeg medgiver fuldstændig at det at vi har sat de arbejdsgrupper i gang jo ikke er ensbetydende med at vi så skal lægge vores egne politiske holdninger og intentioner på hylden imens

med effektiv sagsbehandling og kontrol med blandt andet udbetaling danmark til at sidde og

reglerne klarere og hvordan man med for eksempel

retssikkerheden for borgeren og

at vi har et system der fungerer og som hverken

synes jeg egentlig man må tage ganske alvorligt og også se frem til det gør jeg i hvert fald

tværministerielle arbejdsgruppe som ministeren

vi bliver endnu bedre til vores indsats mod socialt bedrageri for der er måske det tror jeg også vi er enige om

plads til forbedring og samtidig bliver bedre til at gøre det klart både for borgeren og for myndighederne hvordan reglerne er for eksempel meget konkret

at få udformet en en vejledning

enligproblematikken det synes jeg egentlig

jo kun en del af alt det vi har sat i gang når vi for eksempel sammen

klagesystemet det tror jeg i sig selv vil være en styrkelse

borgerens retssikkerhed af grunde som vi tidligere har diskuteret

udbetaling danmark og de muligheder de giver for

og mere ensartet måde

her at sige jeg tror egentlig vi er enige om det men nogle gange kommer

anderledes at der jo ikke er nogen modsætning imellem en respekt for og også et ønske om at styrke borgernes retssikkerhed i netop de her sager

snyd og de fejl både fra

side som der bliver begået tværtimod er

mod lige præcis de borgere som har brug for vores hjælp og som har brug for

vi ikke kan regne med at pengene bliver brugt rigtigt og når man

skal gå og være i tvivl om om der mon nu er en hel masse der går og snyder og bedrager det er jo særlig for de borgeres skyld som ikke snyder og bedrager men som har

for at sikre at vi har styr

det tror jeg heldigvis også vi er enige om

balance som vi skal finde og den evige

prøve på at styrke begge de her ting samtidig men jeg tror

arbejdsgrupper af kompetente fagfolk som rent faktisk sidder

forespørgerens konkrete spørgsmål og

senest henne i august måned så det har jeg ikke på nogen måde taget afstand fra eller lagt afstand til jeg synes det er fint men det at

arbejdsgrupper behøver jo ikke at man så skal sætte sin egen selvstændige tænkning og sine holdninger på standby jeg synes der er

en vis tendens til i den her debat

til nogle arbejdsgrupper som begrundelse for at man egentlig ikke selv har en helt konkret stilling og nogen

ordføreren må prøve at forklare mig hvordan det skulle være til gavn for både borgernes retssikkerhed og

socialt bedrageri at man nu har fået det her

mig bekendt beskæftiger udbetaling danmark sig med objektivt konstaterbare ydelser men på mange af de her områder vi taler om er der jo et stort element af skøn som udbetaling danmark

ikke er i stand til at foretage så hvori ligger den store effektivitetsforøgelse

samarbejde med kommunerne og at de får mulighed for at sammenkøre

til at kunne give en langt mere objektiv

eksempel over kommunegrænser for eksempel med noget af det som

vel den største enkeltstående del af det

foregår nemlig snyd med

eksempel som som mange nok vil have hørt og som er et af de grelleste

har oprettet proformaadresse i en eller anden lille lejlighed samtidig med at de reelt stadig bor hjemme ved familien men på den måde indkasserer

man uretmæssigt ydelser det er et eksempel på at udbetaling danmark rent faktisk vil kunne gå ind og hjælpe os

med en en helt anderledes form for kontrol som i

mere ensrettet og sikre at vi får brugt energien på de rigtige snydere

om reelt enlige

på et skøn hos kommunen om folk er berettigede til ydelsen eller ej og hvad det vil sige

ordføreren må være så ærlig og sige at

er afhængige af kommunens skøn hjælper udbetaling danmark ikke noget så vil jeg

til mit forslag om at vi får iværksat en ordentlig uvildig og objektiv undersøgelse af omfanget og karakteren af socialt bedrageri

det ikke være en fornuftig ting at få en sådan

tror jeg at vi kommer til at se en meget mere effektiv kontrol til gavn for os alle sammen til gavn for fælleskassen til gavn for retsfølelsen hos

der betaler skat men sandelig også til gavn

som oplever at blive uretmæssigt mistænkeliggjort fordi der er nogle andre

enhedslistens ønske om at lave

har noget imod det det kan være rigtig udmærket

som ordføreren selv refererer til og som ganske rigtigt

et skøn på mellem syv og tolv milliard kr som man anslår at det at det her drejer sig om det er ganske mange penge den kan måske ikke stå alene men den suppleres så af at

har lavet en undersøgelse af nogle andre lande netop england som ordføreren selv henviser til sverige og flere hvor man siger at hvis vi

snyd og udbetaling

besluttet at de vil gennemføre en undersøgelse af netop den indsats vi gør imod fejludbetalinger af sociale ydelser

på at hjælpe og støtte de grupper af borgere som har mest brug for det et velfærdssamfund der er muligt at have fordi vi

og de der ikke kan får det de har ret til inden for lovgivningens rammer selvfølgelig det er meget vigtigt at der også fremover er noget der hedder velfærdssamfundet det er dybt bekymrende at nogle mener at de på fællesskabets bekostning kan få mere end de er berettiget til og derfor er det også udmærket at der er fokus på socialt bedrageri både i den brede befolkning i medierne og på det politiske niveau derfor hilser jeg også velkommen at der i dag er en debat om det her emne og med udgangspunkt i retssikkerheden

at der skal være en grænse for hvor langt offentlige myndigheder kan træde ind i privatsfæren at det er relevant at diskutere borgernes retssikkerhed skyldes desværre at der i dag opleves en tendens til at det er acceptabelt at modtage ydelser som man ikke er berettiget til

bliver opdaget har man først den indstilling glemmer man at der en grund til at vi har det velfærdssamfund vi har og at der er mange som har bidraget og gerne har villet bidrage ofte uden selv at modtage noget

har en opfattelse af at det er vigtigt at hjælpe andre jeg er bekymret for

fremover i takt med det øgede antal af sociale bedragere

at borgernes vilje til at bidrage til velfærdssamfundet via skatten undermineres når dette er sagt vil jeg dog gerne udtrykke et ønske om at vi ikke i surhed og vrede over et eller andet pludselig ender i en situation hvor vi alle går og mistænker hinanden for at være sociale bedragere det må ikke ende med at vi i tide og utide og måske af helt andre årsager angiver hinanden for at snyde det synes jeg vil være en frygtelig udvikling det må da også være sådan at der fra det offentliges side skal være en mulighed for at gribe ind og undersøge om der er belæg for en mistanke jeg mener at man sagtens kan foretage sig noget uden at det behøver at krænke en borger det er den balancegang der er vigtig og her tror jeg klart at myndighederne har en udfordring der skal tages op det vil også være ønskeligt

er mere ensartethed i de metoder der anvendes i det kommunale system

tidligere i debatten om beslutningsforslaget fra enhedslisten umiddelbart har vi jo på det seneste set at der er store forskelle og at der nogle steder ikke

så meget til før en borger faktisk mistænkeliggøres det kan sikkert være meget ubehageligt og derfor er det meget vigtigt at man som repræsentant for kommunen altid sørger for at der er

og at ingen kan dømmes som social bedrager før der er et endeligt bevis og at flere selvfølgelig

at træffe en afgørelse i forbindelse med udbetaling danmark og den samkøring der nu etableres vil det formentlig blive lettere for myndighederne at afsløre socialt bedrageri uden at borgeren føler sig krænket nogle er af den opfattelse at der er for megen overvågning i denne form for samkøring af oplysninger men jeg mener at det er et skridt i den rigtige retning på flere måder og at det også kan være nyttigt at vi

man faktisk har fundet ud af at der bliver begået socialt bedrageri for for dansk folkeparti er det vigtigt at vi i mange år frem også vil kunne have et velfærdssamfund

incitament for borgeren til at bidrage efter formåen det må ikke ende med at man siger fra

som også skal være virkeligheden for kommende generationer derfor synes vi det bliver interessant nu at følge det de udmeldinger ministeren er kommet med i sit indlæg om at der bliver

som socialt bedrageri er et udtryk for

samtidig med at det ikke går ud over retssikkerheden det er ganske givet ikke en nem balance hvilket kan ses ved at ombudsmanden måtte udtale kritik

nogle kommuners metoder på området her vil radikale venstre bare kort og godt sige at kommunerne naturligvis skal lytte til ombudsmandens udtalelser

nævnes at borgernes retssikkerhed allerede i dag er beskyttet ved at kommunerne har pligt til at oplyse borgeren om rettigheder og pligter efter

sociallovgivningen desuden skal reglerne om partshøring naturligvis overholdes så information begge veje sidst men ikke mindst har borgeren naturligvis mulighed for at klage over afgørelsen eller sagsforløbet også her er det på sin plads at nævne udbetaling danmark

med til at sikre en mere ensartet praksis en mere ensartet vejledning til borgerne

grundlag for en mere ensartet kontrolindsats og give mulighed for at følge udviklingen i klager over sagsforløb det finder vi i radikale venstre positivt ligeledes finder vi det positivt at regeringen prioriterer området og har nedsat to arbejdsgrupper en gruppe der arbejder med øget indsats mod socialt bedrageri og fejludbetalinger

har til formål at oplyse borgerne bedre om enligbegrebet så man kommer uden om at nogle uden at ville det kommer til at snyde

vi har et system som sikrer

nogen der kommer til at at snyde med de

er berettiget til derfor er det frygtelig vigtigt at vi hele tiden holder blikket rettet imod hvordan vi etablerer

regler og som sikrer

har relativt nemt ved at overskue om de får deres ret og især om de muligvis går over grænsen for at få deres ret vi ved også at ombudsmanden er kommet med

anbefalinger og når jeg starter med at sige

i forvaltningsloven jo ganske ganske klare for det første lægger ombudsmanden vægt på at en undersøgelse

den enkelte sag det vil sige at myndigheden er forpligtet til at

undersøge sagens genstand neutralt ombudsmanden har også lagt vægt på

desværre er det så også på baggrund af seriøse problemer i kommunerne at en anonym anmeldelse

stå alene den kan udgøre en grund til at en kommune rejser en sag men den kan ikke under nogen omstændigheder stå alene ombudsmanden har også lagt vægt på at reglerne i tvangsindgrebslovens

indebærer at en borger ikke har pligt til at udtale sig om sin sag hvis der i sagen er en konkret mistanke om at borgeren har begået en strafbar lovovertrædelse og det skal borgeren vejledes om

sikre at der sker partshøring inden

de træffer afgørelser i en sag hvis der indgår nye væsentlige faktiske oplysninger som taler til ugunst for borgeren

det er fantastisk at ombudsmanden er nødt til at

sige det men myndighederne har en vejledningsforpligtelse og det betyder at myndighederne

borgeren hvad disse oplysninger kan og skal bruges til vi har også

diskussionen om hvordan man egentlig kommer med sin begrundelse i en afgørelse og der skal det være vigtigt at man i sin begrundelse ikke giver borgeren nogen tvivl om hvad det er selve indholdet i afgørelsen er og hvorfor

ombudsmanden skrev jeg tror det var i

ikke kan forpligtes til at

ydelser hvis man har modtaget dem på en sådan måde at man ikke har vidst det det vil sige det er en grundlæggende betingelse for at kunne kræve tilbagebetaling af ydelserne at de er modtaget mod bedre vidende og samtidig

hvor hvor borgeren er blevet bedt om at skaffe oplysninger

få ombudsmandens udtalelser ud kommunerne er forpligtede til at rette ind når ombudsmanden er kommet med udtalelser kommunerne

men hvis det er at man skal sende et nyhedsbrev ud til kommunerne om vil være en god idé at lade danske kommuner interviewe

ombudsmanden om det så ville det måske være en vej frem ingen skal i

af undersøgelser og de kan alle sammen anfægtes

så bare synes er ganske interessant er at rigsrevisionen har besluttet at gennemføre en undersøgelse af myndighedernes indsats mod fejludbetalinger af sociale ydelser det er meget vigtigt at vi får det præciseret således at

at vi får undersøgt fejludbetalinger med videre så alt i alt støtter vi

i hvert fald et kraftigt signal ombudsmanden kommer med og det skal vi alle sammen hjælpe til med at følge op på jeg vil gerne lige

spørge noget mere til det her med undersøgelsen der er jo ikke nogen der har

også vældig fint at rigsrevisionen går i gang med det det jeg sagde var at vi havde brug for en uvildig objektiv undersøgelse af socialt bedrageri det vil sige af borgerne altså omfanget af det og karakteren af det på hvilke områder

vil jeg da høre ordføreren om ordføreren vil fastholde at en sådan uvildig objektiv undersøgelse foreligger

er forpligtet til at overholde det

rigsrevisionen har besluttet at gennemføre en

indsats mod fejludbetalinger af sociale ydelser jeg tror vi

jeg kan ikke forestille mig at rigsrevisionen går i gang med at undersøge bestemte vinkler på fejludbetalte ydelser enten er de fejludbetalte eller også er de ikke

borgernes snyd og bedrag det er

hvor kmd analysen så sagde at det et sted mellem syv og tolv milliard

jeg mener bygger på et totalt løst skøn jeg vil så bare bede ordføreren forholde sig til en udtalelse

fordi ordføreren for socialdemokraterne tidligere henviste til at der

en undersøgelse derfra og det er vist ikke den opfattelse de har i

altså om om borgernes sociale bedrageri for omfanget er aldrig blevet undersøgt

forholde sig til om det måske var en god idé at få lavet

uanset om det er på baggrund af snyd eller det er på baggrund af manglende viden om hvordan man

jeg læser rigsrevisionen som jeg anser for at være en objektiv institution

og hvordan vi også samtidig sikrer borgernes

er et uvæsen som vi skal gøre op med men det må ikke gå ud over borgernes retssikkerhed det er jo også en af baggrundene for

jeg i forbindelse med en række forslag der kom fra kommunerne sagde nej tak til at kommunerne skulle få mulighed for at kunne gå ind i private hjem uden en dommerkendelse uden at politiet var med for at undersøge hvorvidt der var begået socialt bedrageri eller ej det er en udvikling som jeg på ingen måde bryder mig om den går direkte ind og krænker privatlivets fred men samtidig er

er jo ingen tvivl om at det er med til at undergrave vores velfærdssamfund og det er med til at undergrave den solidaritet vi har i forhold til at vi betaler til vores velfærdssamfund over skattebilletten og samtidig kan vi sikre at dem der har brug for hjælp i kortere eller

også får den hjælp de har behov for jeg synes at socialministeren er kommet med en meget fin redegørelse over de initiativer der er sat i gang både i forhold til det mere generelle sigte

i forhold til hvordan vi kan sikre at der kommer en mere ensartet praksis ude i de enkelte kommuner ved at der simpelt hen skal udarbejdes en vejledning samtidig vil jeg gerne kvittere

op til at folketingets folketingets partier bliver inviteret til et møde omkring status og indhold i det arbejde som der pågår og at det så skal ske her til august

som venstres ordfører har læst op og ellers

vil vi se frem til det møde som skal afholdes til august hvor vi kan få en status på det arbejde som pågår

der ikke er noget som helst vi kan blive enige om bare fordi man ikke lige stemmer for vores

så tak for en spændende og udbytterig eftermiddag her i